numrene peter kofod poulsen

hundrede og syv og tredive finn sørensen

beslutningsforslag nummer hundrede og tretten torsten gejl og finn sørensen beslutningsforslag nummer hundrede og fjorten

beslutningsforslag nummer hundrede og seksten og hundrede og seks og tredive carolina

og sytten carolina magdalene maier stine brix marianne jelved og kirsten normann

hundrede og atten carolina magdalene maier og stine brix

karsten hønge og jacob mark beslutningsforslag nummer b en hundrede og tyve

beslutningsforslag nummer hundrede og en og tyve kim christiansen og karsten hønge

dybvad og søren egge rasmussen

beslutningsforslag nummer og tre og tyve

hundrede og fire og tyve pernille schnoor og rasmus nordqvist

og fem og tyve peter kofod poulsen

en hundrede og syv og tyve holger k nielsen og jacob mark

hundrede og fem og tredive rune lund trine bramsen og lisbeth bech poulsen beslutningsforslag nummer

og ni og tyve kirsten normann andersen og jacob mark beslutningsforslag nummer hundrede og tredive og hundrede og ni og tredive

beslutningsforslag nummer hundrede og en og tredive og hundrede og to og fyrre pernille schnoor

hundrede og to og tredive søren egge rasmussen roger matthisen og kirsten normann andersen beslutningsforslag nummer b en hundrede og tre og tredive jacob mark

jacob mark og kirsten normann andersen beslutningsforslag

og fyrre jakob sølvhøj

hundrede og tre og fyrre nikolaj villumsen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

prøveperiode en legalisering betyder at det forbud vi har i dag

skal ophæves regeringen ønsker ikke at ophæve forbuddet mod cannabis som rusmiddel heller ikke i et forsøg det er der fire grunde til at regeringen

er der skadevirkninger ved at bruge cannabis som rusmiddel

bidrager til forebyggelsesindsatsen for det tredje mener vi det er tvivlsomt om en legalisering vil have nogen mærkbar effekt på de organiserede kriminelle miljøer og for det fjerde vil en legalisering faktisk være i strid med danmarks internationale

skadevirkningerne nævnes helt kort i beslutningsforslagets bemærkninger men

være med at bruge tiden på at remse alle skadevirkningerne

understreger alvoren af skadevirkningerne den enkelte rus kan medføre risiko for angst panik og psykotiske reaktioner længerevarende brug medfører en øget risiko for psykisk sygdom og psykisk sårbare personer er selvfølgelig særlig udsatte i den her situation også unge er særlig udsatte det gælder især unge med sociale problemer så medfører den enkelte rus risiko for at indlæringsevnen forringes

ses simpelt hen en konstant nedsættelse af den intellektuelle og praktiske funktionsevne det siger sig selv at det er ret uforeneligt

derfor får vidtrækkende konsekvenser for den enkelte med hensyn til forebyggelsesindsatsen

meget kort i beslutningsforslagets bemærkninger det er der heller ikke

man må forstå at efter

vi har antages nemlig at bidrage ret væsentligt til forebyggelsesindsatsen det skyldes at det at man har et forbud alt andet lige nedsætter tilgængeligheden af cannabis og at forbuddet jo også sender et meget meget klart signal om at cannabis er farligt og at cannabis kan medføre skader

så er er der spørgsmålet om de kriminelle miljøer i modsætning til til skadevirkningerne og forebyggelsesindsatsen

der faktisk i beslutningsforslaget her gjort en del ud af

organiserede kriminelle miljøer præmissen for forslaget synes at være at en legalisering af cannabis vil have en mærkbar effekt på de organiserede kriminelle miljøer

og kriminalitetsbekæmpelse men jeg må henvise til at i hvert fald efter justitsministeriets opfattelse er det meget tvivlsomt om en legalisering

justitsministeriet er også af den opfattelse at selv hvis en legalisering ville have en vis effekt på disse miljøer burde den effekt ikke veje tungere end de skadevirkninger som en forøget brug af cannabis

er sådan at cannabis er omfattet af den første af fns tre narkotikakonventioner stoffer stoffer omfattet af konventionen må kun besiddes til medicinske

vil efter regeringens opfattelse være i strid med konventionen

det gælder også selv om legalisering kun

der er altså flere grunde til

mod cannabis som rusmiddel de fire grunde som jeg har

sådan set skadevirkningerne ved at bruge cannabis som rusmiddel det er faktisk på grund af skadevirkningerne at cannabis i sin tid blev omfattet af fns narkotikakonvention

dermed også af vores egen lovgivning om euforiserende

på den baggrund kan regeringen ikke støtte

altså listen over psykiske sygdomme og der gik danmark foran og viste at

er nogen der i tvivl om at det er sundhedsskadeligt

procent unge mellem seksten og fire og tyve der røg hash dagligt

så vi har

reducerende eller forebyggende i forhold til at de unge ryger hash

kunne ministeren ikke være klar til at prøve kræfter med noget nyt som måske kunne bryde den her tendens eksempel en legalisering hvor vi kan bruge de midler der kommer ind på salget til at lave målrettet forebyggelse

når der nu er et forbud og det faktisk er indiskutabelt klart at det er forbudt

vil jeg bare igen her kraftigt opfordre til at man som leder på en ungdomsuddannelsesinstitution også tager sit ansvar på sig og sikrer at der er nogle klare retningslinjer for hvordan hvordan man håndterer en viden om at cannabis benyttes blandt

blev sigtet for kriminalitet i forbindelse med hash i to tusind og fjorten efter legaliseringen

faldet til to tusind fem hundrede borgere som blev sigtet for kriminalitet som er hashrelateret

hen kan få kriminalitetsraten ned særlig i forhold til de miljøer

har en kriminel adfærd uanset hvordan lovgivningen er

er der jo ikke noget der tyder på at det

samlet set har en kriminalitetsdæmpende effekt at begynde at legalisere det så nej jeg tror simpelt hen ikke på at det er vejen

som vi har haft hundrede gange før men at

er jo derfor vi lægger op til at lave et lovforberedende arbejde sådan

ministeriet får chancen for at tale med de førende eksperter på det her område og udvikle den bedste model for eksempel i forhold til at hjælpe unge bedst muligt ud af misbrug er det ikke en god idé fungerende sundhedsminister at vi i fællesskab kvalificerer hvordan man gør det her

ved brug af hash særlig blandt de unge det er stærkt bekymrende at vi ser den stigning og

jeg måske betragter lidt som en laissez faire holdning blandt

er heldigvis nogle der går forrest der er nogle der vitterlig tager hånd om den her problemstilling og som er meget meget tydelige ambassadører og meget meget tydelige ledere på den ungdomsinstitution de nu engang har ansvaret for

siger det her skal stoppe kære unge mennesker i er nødt til at vide noget om hvilken

på jeres hjerner de er nødt til at vide hvilken påvirkning det har når man som ungt menneske er i en udvikling og også er i en læringssituation hvor hjernen alt andet lige

skal være være klar til modtage undervisning og til at være i en læringsudvikling så nej vi mener ikke at vi skal i gang med et lovforberedende arbejde med det formål

vedvarende diskussioner om hvordan vi sikrer oplysningsindsatsen og hvordan vi sikrer håndhævelsen

har lavet forsøg med legalisering og man kan i hvert fald ikke konstatere at forbruget

nedadgående snarere tværtimod bare kig til holland forbruget er ikke faldende og og det er

set det der bekymrer mig i forhold til skadevirkningerne så kan man starte en diskussion om hvordan

ser ud med rygning og alkohol for der skal jeg da nok love for at vi her i folketinget har

masser af initiativer netop med blik

holdninger som vi nu har lagt for dagen og af at vi har kriminaliseret hash har vi stadig væk det problem at flere og flere bliver misbrugere

den manglende åbenhed betyder at

bliver rigtig svært at få kontakt til de unge som har et misbrug så hvis man forestillede sig at

indkasserede gevinsten og samtidig fik skabt den åbenhed der gjorde at vi kunne komme i en dialog med de unge og undgå at kriminalisere dem kunne man så ikke forestille sig at det kunne have den forebyggende effekt som vi efterlyser

var at kigge på hvordan

blot for at sige at det her med at kigge på hvad

kan i forhold til nogle særligt sygdomsramte personer formentlig være hjælpsomt og det laver vi nu et forsøg med men at begynde at

tror man formentlig blandt forslagsstillerne kunne forsvinde ved legalisering vil jeg bare kraftigt advare imod det

er løsningen på de problemer vi har med det store misbrug

vi mangler viden om hvad det er for nogle produkter de unge mennesker

og vi har ikke nogen som helst mulighed for at styre de unges forbrug eller få viden om de unges forbrug eller bruge vores vores viden til at

så kunne man alligevel ikke forestille sig at den viden kunne være vigtig for os i forhold til

legalisering ikke vejen at gå i forhold til

problemstillingen med misbrug

fru kirsten normann andersen også mødt rigtig mange af de unge som er ramt af hashpsykoser i en grad så man vitterlig bliver ulykkelig på de unge menneskers vegne og på deres familiers vegne i forhold til hvad vejen er ud når først hjernen mere eller mindre er nedsmeltet

færre folk til at ryge hash det kan vi ikke se men vi kan til gengæld se at rockere og bander som vi diskuterer meget har gyldne indtægtsmuligheder

af kroner hvert eneste år år på den hashhandel der

i det øjeblik

bliver solgt skal være af den rigtige kvalitet og der skal være

med på at det er et forsøg på at gøre noget ved kriminaliteten

så kan man ikke påvise at

altså at forebyggelsesindsatsen er blevet på en bedre måde

det kan man ikke påvise man kan heller ikke påvise at kriminaliteten i de pågældende lande eksempelvis

så så det er bare ikke det rigtige værktøj skal vi så vedblive med at diskutere hvad vi

med den problemstilling at flere unge er misbrugere ja det skal vi vedblive med og det er derfor jeg i

sætte fingeren på den problemstilling der er blandt ungdomsuddannelserne

være meget meget klar i mælet om at det er forbudt

og som er af en bedre kvalitet og ikke er farlige for de mennesker

rockere og bander i månedsvis og i

det er rigtigt men alt andet lige tager vi en væsentlig del af deres indtægter fra

kappede den indtægtskilde fra det kriminelle miljø

gøre os forestillinger om det gør herre rune lund så heller ikke at hårdkogte kriminelle i rocker og bandemiljøerne så ville melde sig på jobcenteret og få et legalt arbejde det ville være fantastisk hvis rocker og bandemiljøet blev orienteret i den retning i stedet for men midlet

en legalisering jeg lægger vægten og det har jeg gjort både i

på på 1 skadevirkningerne og 2 vores internationale forpligtelser det er for mig at se primært

den klareste begrundelse for afvisningen af at skulle til at

ressourcestærke som andre og derfor kæmper vi for at få alle unge igennem vores uddannelsessystem så alle er rustet til at gå ind i voksenlivet hvad enten det så er med et svendebrev i hånden fra en teknisk skole

er et eksamensbevis fra gymnasiet i dag førstebehandler vi et beslutningsforslag der pålægger regeringen at igangsætte et lovforberedende arbejde som skal munde ud i et lovforslag der legaliserer cannabis i en tre årig prøveperiode ved en model hvor statskontrolleret salg er lovligt og hvor danskerne får ret til at ryge købe og opbevare cannabis til eget forbrug socialdemokratiet er bekymret over de sundhedsmæssige effekter af forslaget og vi er bekymret over den indvirkning som det vil have på sårbare unge og deres indlæring deres frafald på ungdomsuddannelser og udvikling af psykiske problemer og derfor kan vi ikke støtte lovforslaget for sårbare unge med ringe trivsel i skolen socialt eller derhjemme

i højere grad at starte et hashforbrug i de tidlige teenageår hvis cannabis

bliver legaliseret og for dem kan et hashmisbrug være fatalt i forhold til deres fremtid deres uddannelse arbejde og sociale og økonomiske position i samfundet fremover

vi ved at den intellektuelle og praktiske funktionsevne vil være konstant nedsat ved daglig brug af cannabis hvilket har betydning for indlæring og uddannelse og vi ved at hvis brugen af cannabis påbegyndes allerede i teenageårene er der risiko for at det kognitive funktionsniveau ikke kan genvindes fuldt ud når man holder op med at bruge hash en langvarig og hyppig brug af cannabis vil derfor ofte hæmme en persons udvikling med hensyn til uddannelse og arbejde hvilket er særlig væsentligt i forhold til unge og fastholdelse af uddannelse der er stærk evidens for at stigende brug af cannabis fører til stigende risiko for ophør af uddannelse og dermed

bliver parkeret på sidelinjen i samfundet det er den socialdemokratiske bekymring som driver vores stillingtagen til det her beslutningsforslag det betyder dog ikke

lukker ørerne for udviklingen og ny viden vi er meget bevidst om at andre lande og nogle amerikanske stater har indført legalisering eller afkriminalisering af rusmidler det er ordninger hvis samfundsmæssige konsekvenser vi løbende holder nøje øje med men det ændrer ikke på at vi ikke kan støtte det her lovforslag ud fra hensynet til de sundhedsmæssige konsekvenser og de unge deres uddannelse og deres videre færd

niveauet er fuldstændig præcis det samme som det var før legaliseringen

er det for nogle fakta hvad er det for en viden som ordføreren baserer

underbygget også via sundhedsstyrelsens opmærksomhed her i danmark

at risikoen er til stede

der er et forbud ja så er der ikke et forbud

til stede i forhold til at de skal holde sig væk fra hash og andre rusmidler og jeg ville meget gerne kunne fremlægge dokumentationen her

klareste svar er at det er underbygget i de anbefalinger som ligger og som ministeren også nævnte

er forbruget ikke steget blandt de unge det er da

mit andet spørgsmål til noget andet det er jo ikke

at socialdemokratiets egen overborgmester i københavn flere gange har bedt folketinget om at få lov til at indføre en forsøgsmodel

eller en københavnermodel i københavn for at komme kriminaliteten i til livs

socialdemokratiets gruppe på christiansborg ikke lytter mere til deres egen overborgmester i landets største kommune som

står med problemerne til daglig

at man ikke lytter mere til sin egen overborgmester i københavn i forhold til det konkrete ønske om at få lov til

jeg har i min ordførertale her i dag præciseret hvor det er socialdemokratiet har sin primære bekymring den går

og de sociale konsekvenser i forhold

jeg at man fratages et væsentligt argument

de unge til at lade være med at bruge hash og andre rusmidler det er ikke længe siden at jeg besøgte en psykiatrisk afdeling hvor både patienter

og hvilke alvorlige konsekvenser det får for rigtig rigtig mange unge

det omfang man ønsker det problemet er stort over hele landet og det er her at jeg mener at vi skal have en indsats og jeg mener ikke at

den rigtige vej at gå med en legalisering når man taler om at man skal få færre

vil man have mulighed for at gå ind og påvirke både pris udbudssteder aldersgrænse og indholdsstoffer

havde forbuddet ville vi så ikke

meget større misbrug ville

se meget større skadevirkninger

særligt sårbare unge ville vi ikke se væsentlig flere

skal have behandling i vores

ud legaliserer cannabis efter en model man så efterfølgende vælger

det her forslag er en rigtig rigtig dårlig idé fra dansk folkepartis side har vi ikke noget ønske om at

legalisere noget der er dybt skadeligt meget meget sundhedsskadeligt har nogle store konsekvenser for de mennesker der bruger det her stof den socialdemokratiske ordfører har inden mig jo meget klart redegjort for de sociale konsekvenser

set ganske enig i

vores side har vi ikke noget ønske om at legalisere noget der er så skadeligt

en så klar social slagside det her forslag sender det helt forkerte signal til de unge mennesker som vi jo så gerne vil have ikke skal begynde at bruge det her stof det sender et fuldstændig forkert signal hvis folketinget vedtager et forslag der sætter en forsøgsperiode i gang om legalisering af cannabis står vi i en situation hvor vi fra lovgivers side siger at så skadeligt kan det da heller ikke være for hvis vi kan begynde

sender vi jo et meget meget klart signal om

farligt er det nok heller ikke i hvert fald ikke hvis vi kan tillade os at begynde at forsøge

forslaget rummer også

kedelige præmis at man tror at det her vil gøre op med bandekriminaliteten det fremgår meget tydeligt af bemærkningerne at det her forslag jo også

luften ud af banderne og som dansk folkepartis retsordfører er jeg da glad for alle de forslag der kan komme som kan tage luften ud af den organiserede kriminalitet men jeg må sige at et forslag som det her gør absolut ingen forskel jeg kan ikke forestille mig

bandemedlemmer fra den ene dag til den anden

nogle politikere på christiansborg pludselig vil tage en lille bid af det her store marked fra

hvad er så det næste vi skal diskutere er det så legalisering af andre typer af narkotika fordi nu skal vi tage en endnu større bid af bandernes marked fra

hen ikke til at have nogen som helst effekt på de bander som vi så gerne vil bekæmpe bander bekæmpes på en anden måde men de bekæmpes altså ikke ved at man legaliserer

at det her jo formentlig ville betyde hvis man vedtog det

vi skulle have et opgør formentlig med en af danmarks internationale forpligtelser og jeg

eller andet sted at det er morsomt at det er det radikale venstre der tager den her bold op

så meget op i at vi skal overholde alle mulige internationale forpligtelser men lige præcis

lidt specielt jeg kan heller ikke helt forstå at partier der åbenbart støtter det her

som har allermest travlt med at gøre det vanskeligere at ryge ganske almindelig tobak men

vil man altså gå i den diametralt modsatte retning af hvad der hele tiden har været signalet det forstår jeg heller ikke jeg kan bare til sidst sige at vi siger nej til det her forslag der er ikke nogen tvivl for os det her

nemlig om hvordan vi forebygger at vores unge begynder at ryge hash

også forslaget her som en indgangsvinkel til at rejse netop forebyggelsesdiskussionen for som forslagsstillerne ganske rigtigt peger på er det en vanskelig opgave at sikre at færre begynder at ryge hash at hash er sundhedsskadeligt er almindeligt kendt og særlig unge mennesker der er psykisk sårbare eller har sociale problemer er udsatte i mandags besøgte jeg fixerummet i odense

tankevækkende for her kommer alle mulige forskellige slags mennesker alene i to tusind og seksten

fem hundrede og halvtreds stofmisbrugere der indtog deres stof seksogtredivetusind gange og spørger man lederen af fixerummet

er at de har startet deres misbrug med at ryge hash

ender med at fixe heroin og kokain nej

og det er et faktum at siden to tusind og et er antallet af personer som indskrives i behandling på grund af et hashmisbrug i stadig stadig stigning og vi ved at en tidlig debut med alkohol og cigaretter

forslaget om legalisering af hash altså en markant opblødning når man samtidig har tilkendegivet at man ønsker at stramme lovgivningen omkring cigaretter og man oven i købet ikke stemte for vk regeringens tobakslov tobakslov simpelt hen fordi man ifølge den daværende radikale ordfører tilsidesatte gængs viden på området og lad mig komme med et citat fra ordførerens tale

for mig handler det nok meget om hvem vi som politikere skal være skal vi være nogle der sætter sig ind i tingene og bruger den viden vi får undervejs

og måske skubbe den viden vi har lidt ned i skuffen og sige at det er vigtigere at vi hele tiden laver lovgivning der lige akkurat passer til folkestemningen

billede stå et øjeblik

øjeblik også holde fokus på de unge og den viden vi rent faktisk har

bruges først og fremmest af de unge og ser man på hvem der kommer i misbrugsbehandling ja så var det blandt de atten til fire og tyve årige i to tusind og elleve hele

på grund af et hashmisbrug fordi indlæringsevnen sættes under pres

ser unge mennesker indlagt på lukkede psykiatriske afdelinger med livet i laser på grund af en hashpsykose det er næsten ikke til at bære så lad os nu holde fast i

en grund til at vi i danmark har forpligtet os til at forbeholde cannabis til medicinske og videnskabelige formål det har vi gjort gennem fn hvor vi har tilsluttet os fns narkotikakonvention og det giver god mening at vi styrker ikke blot gennem konventioner

i forhold til at bekæmpe bagmænd og andre som opererer i lyssky og kriminelle miljøer

men lad os også holde fast i at vi skal have et styrket internationalt politisamarbejde det er med salg af cannabis som med så mange andre forhold at kriminaliteten

at cannabis er ulovligt understøtter den alvor som vores unge skal forstå er forbundet med brug af cannabis

jeg er klar over at legalisering af cannabis er et hot emne og for nogle en politisk varm kartoffel

og politikere er forskellige synspunkter

ikke nogen hemmelighed at man andre steder i verden har legaliseret cannabis både holland og enkelte stater i usa bliver ofte nævnt i den sammenhæng men betyder det så at vi skal gøre det samme i danmark nej for det ændrer jo ikke ved substansen cannabis er sundhedsskadeligt og erfaringer fra holland hvor markant flere unge

ligesom argumentet om at en legalisering vil begrænse den organiserede kriminalitet er rent gætværk

en mærkbar effekt på den organiserede kriminalitet venstre kan ikke bakke op om

trækker holland frem som eksempel men ikke colorado nu nævnte jeg før hvad erfaringerne fra

elementer og i det hele taget baserer vores argumenter på viden

baserer ordføreren den påstand

men vi støtter bestemt medicinsk cannabis og glæder os over at der er lovlige medicinske cannabispræparater på markedet

bannerførere for og talt for at få indført ordføreren

været en generel stigning i forbruget

jeg vil også gerne bede ordføreren bekræfte at det er sådan

jo ikke er enighed blandt forskerne om sammenhængen mellem psykoser og cannabis det er jo lige præcis sådan at der er nogle forskere der påstår at cannabis fører til psykoser mens der er andre forskere der påstår at tendensen til tilbøjeligheden til at udvikle psykoser

at man også er mere tilbøjelig til at ryge cannabis

svaret på hvad der er rigtigt men forskerne selv anerkender jo at de ikke er enige kan ordføreren ikke bekræfte mig i at

rapport der hedder cannabis den aktuelle viden om rusvirkninger skadevirkninger og udbredelse

er fra den treogtyvende marts to tusind og sytten deri skriver sundhedsstyrelsen altså vores øverste sundhedsfaglige myndighed i danmark

om lige præcis psykoseproblematikken

dokumentation for at brug af cannabis kan give angst

risikoen for psykotiske symptomer

er mere udbredt blandt psykiatriske patienter

som legaliserer cannabis i en prøveperiode

en model hvor statskontrolleret salg er lovligt og hvor vi som danskere får ret til at ryge købe og opbevare cannabis til eget forbrug

det går ikke så langt som som vi egentlig ville gå

klar til at man dropper prøveperioden og sådan set går direkte til en legalisering det skyldes jo mange ting og jeg

de partier som som ikke går ind for det her forslag

mangler en erkendelse af at krigen mod hash og det hele taget krigen mod narko som jo har været ført i danmark i mange år men som også har været ført globalt i mange år

har har været en forfejlet strategi

og besiddelse af hash til eget forbrug

hvis vi med en legalisering kan opnå

vi får et statskontrolleret salg hvor der er styr på produkterne og hvor der vil være mulighed for oplysning og kontakt til

de indtægter som i dag

kunne gå til statskassen i stedet for

christiania og det var inden rydningen af pusher street alene

beløber sig til omkring en milliard kroner om året det er da en slat penge må man sige som organiserede kriminelle

ved den her meget lukrative forretning ved

at gå væk fra den nuværende forbudsstrategi og gå over til en kontrolleret reguleret legalisering

kunne opnå at kappe finansieringen til de her organiserede kriminelle i meget

man kan foretage sig når man er en del af et hardcore

miljø men alt andet lige vil

jo fjerne en stor del af finansieringen af deres kriminelle aktiviteter ved at legalisere hash

forslaget forstået på den måde at det burde gå længere

statskontrolleret salg med de fordele det indebærer men selve

i selve produktions og transportleddet så hvis vi skal lave en ordentlig model

skal vi jo faktisk sikre os en model hvor vi ikke alene får et statskontrolleret salg og det kunne jo være at man brugte et system a la det svenske systembolaget som man jo kender

alkohol det kunne man tilsvarende lave herhjemme for cannabis

hvis det stod til os i enhedslisten så vi så vi gerne at staten stod for den produktion men det kan jo også laves i form af en autorisationsordning hvor man beder danske landmænd om at producere den cannabis som

skal sælges under statskontrollerede former i butikker for eksempel a la en

en forsøgsperiode hvis det stod til os

vi synes altså også at man bliver nødt til at kigge på på produktionssiden og det håber jeg også er noget vi kan have en dialog om med radikale venstre og

nødt til at kigge på selve produktionsleddet og transportleddet frem til butikkerne hvor det statskontrollerede salg skal foregå

med de bemærkninger vil jeg sige at vi fra enhedslistens side selvfølgelig

opstillet på fyn eller har fået en ny kreds jeg er opstillet i assens så der har vi måske også en lille ting tilfælles omkring

det betyder at at jeg i min dagligdag lever med black army lige i baghaven

som er forbundet med black army blandt andet

forslag til hvordan

få skovlen under banderne hvordan vi kan komme bandekriminaliteten til livs

kontrol med opbevaring af våben i private hjem bedre kontrol med skydeklubber

to tusind og tretten og hver gang blev der indleveret omkring titusind våben der er mange gode forslag i den bandepakke men der er også mange meget problematiske og deciderede dårlige forslag blandt andet det at man

vil forringe mulighederne for prøveløsladelse som vi jo ved er et meget vigtigt og centralt resocialiserende værktøj og når man går ind og på den måde ødelægger det resocialiserende arbejde fordi man vil signalere at man vil være rigtig hård over for rockere og bander så gør man faktisk det stik modsatte af det der burde være intentionen man skaber faktisk mere og ikke mindre kriminalitet

vi stemme for de dele som vi er enige i og der er

få lov til at stemme for de

tak for ordet og tak til radikale venstre for beslutningsforslaget det er jo velkendt at liberal alliance ønsker en legalisering af cannabis det er også velkendt

en del af regeringen en regering hvor flertallet ikke ønsker en legalisering og demokratiet gælder altså også internt i regeringen så lad mig allerede nu slå fast at liberal alliance bakker

om regeringens samlede politik når vi skal stemme det betyder dog ikke at liberal alliance har ændret holdning eller skiftet standpunkt vi ønsker og arbejder hårdt for en legalisering af cannabis dog ikke som et statsmonopol sådan som jeg læser at dette forslag lægger op til så vi støtter ikke dette forslag selv om vi ønsker legalisering af cannabis

skal begrænse hinanden i vores valg heller ikke

vores eget liv og vores egen krop så længe det ikke skader andre

ikke alene om at synes internationale konventioner siger at man har ret til privatliv

have skadelige virkninger ved misbrug lige så vel som alkohol og chokolade

cannabis tyder ikke på at flere ender i misbrug selv om cannabis er legaliseret ej heller kan den generelle stigning i forbruget påvises at have årsagssammenhæng med legalisering men misbrug vil der være legalt eller ikke legalt men dem som ulykkeligvis ender i misbrug har brug for hjælp og ikke for straf og selv om man også kan hjælpe i dag vil det alt andet lige blive nemmere hvis vi har et åbent og transparent marked misbrug er

muligheder for uddannelse og job

betyder at man kan miste kontakt til venner og familie men med hensyn til psykoser er der mig bekendt ingen studier der har kunnet påvise en årsagssammenhæng mellem psykosen og indtagelse af cannabis

vores nuværende forbudspolitik gør det jo netop tydeligt at strategien har slået fejl det har ikke gjort cannabis mindre tilgængeligt

skagen forbud er ikke forebyggende men ved at legalisere vil det være nemmere at forebygge for eksempel at unge starter med cannabis

og vi kan have åbningstider aldersgrænser med mere et lovligt marked er sikkert at være i ingen skal omgås kriminelle eller gøres kriminelle

at få en lørdagsjoint i stedet for et glas rødvin mindre kriminalitet betyder at politiet kan bruge deres ressourcer på at beskytte os mod andre i stedet for mod os selv

måske kunne der blive lidt færre kriminelle hvis vi i mindre grad finansierede dem via deres handel med ulovlig cannabis i stedet kunne vi få indtægter fra et lovligt cannabissalg penge som for eksempel kunne bruges til at hjælpe dem

og penge som vi

bruge til information om hvor skadeligt cannabis kan være således at den enkelte kan tage sin selvstændige beslutning på et oplyst

det er vigtigt i hvert fald lige at nævne at da cannabis i sin tid blev forbudt i danmark havde det

ikke nogen videnskabelig dokumentation bag sig

vi har en masse dokumentation for at cannabis er skadeligt så derfor forbyder vi det man fulgte en anbefaling fra fn så kan man være uenig eller enig i hvorvidt man altid skal gøre det

bare interessant at der egentlig ikke var en kritisk en kritisk masse

en kritisk kan man sige modstand dengang som

modsagde den her beslutning der var jo stor uenighed i folketinget dengang

cannabis blev forbudt og også i årene efter hvor man havde nogle efterfølgende diskussioner og nogle

opfølgende evalueringer af

entydige jeg har nævnt

jeg synes det er bemærkelsesværdigt at de her syttentusind unge mennesker i colorado

viser at at niveauet er det samme venstres ordfører argumenterer for

den er så marginal at den ikke kan påvises eller sættes i forbindelse med legaliseringen det

et udsving der altid vil være hen over årene så evalueringerne fra colorado på forskningsniveau viser at der ikke er nogen stigning det bliver vi nødt til også at tage alvorligt så kigger vi på holland og der er en stigning det må vi også tage alvorligt så selvfølgelig skal vi pege på både fordele og ulemper

en eventuel legalisering af cannabis i danmark i portugal har de

entydige og solide erfaringer med en afkriminalisering

argumentere imod mig når jeg siger at portugal har entydigt positive erfaringer med afkriminalisering bare snak med politiet

debat i dag ligger i regi af sundhedsudvalget og ikke i regi af retsudvalget og når jeg siger det

det fordi jeg tror vi alle sammen er enige om at cannabis er skadeligt

nogen stå heroppe og sige at cannabis ikke er skadeligt det ved vi jo det

og hvordan vi omgås det og hvordan vi

med at informere vores borgere om

havde vi måske i højere grad også haft fokus på den effekt som hashhandelen i danmark har på kriminalitetsstatistikkerne

lidt mere nuanceret debat ud af det

det med det sundhedsskadelige nu siger ministeren at hun

nej måske ikke alt andet lige men i colorado har de altså fået en hundrede og tretten million dollar ind i indtægter i to tusind og femten efter de legaliserede i to tusind og fjorten en hundrede og tretten million dollar mange af dem

krop hvis de misbruger cannabis

have en gevaldig effekt i forhold til den risiko der er for et misbrug og for vores angst for at de unge mennesker ryger for meget cannabis kriminalitetsbilledet kender vi jo alle sammen nu har vi vedtaget en rocker bande pakke fordi vi

men en legalisering af cannabis kunne imødegå det problem på tre punkter

fordi det er det de lever af så hvis vi virkelig gerne vil dem til livs så lad os tage dem

sindssygt mange penge hos politiet på at arrestere og på at gå efter besiddelse og

på retssager i forhold til besiddelse og brug af cannabis

gavn af et massivt tilbud om afvænning uden at de skulle være bange for at de skulle kriminaliseres fordi de har begået noget ulovligt så det vi har nu

det kan vi prøve på at gøre anderledes gennem en legalisering og så må vi leve med at der er nogle der ryger en joint fredag aften hjemme i sofaen

vi er så bange for jeg vil gerne opfordre til og derfor støtter alternativet

helt afslutningsvis vil sige at alternativet

ideen om en dansk økologisk produktion og i sidste ende også

hvis vi engang kunne komme så langt

bandekriminaliteten til livs

man kan jo sige meget uden at lægge handling bag ordene

for en dokumentation som ordføreren er i besiddelse af som rent faktisk viser at når man legaliserer cannabis så ryger kriminalitetsraten ned vi har diskuteret holland

dokumentation som viser os og jeg har nævnt det før at der i to tusind og ti var trehundredetusind beboere i colorado som blev tiltalt for kriminalitet som havde en eller anden form for relation til cannabis eller hashhandel og det var faldet til to til to tusind fem hundrede nej undskyld jeg sagde trehundredetusind det var tredivetusind i to tusind og ti det er faldet til to tusind fem hundrede i to tusind og fjorten så det er det jeg læner mine

virker slet ikke over for bander så vi har brug for at prøve noget nyt vi tror på at det ville kunne betyde noget med en legalisering af cannabis fordi vi tager

vi ved ikke om det virker i danmark for vi har jo ikke prøvet det før

er en fantastisk tidshorisont til at prøve det

at det ikke virker til sin tid men jeg vil bare så gerne

at man er begyndt at eksportere af den til andre lande heriblandt

danmark hvor jo altså bander der i første omgang havde rod i holland lige pludselig opererer i i andre lande det synes jeg historisk set ikke er særlig befordrende for det

så mit spørgsmål er egentlig ganske klart hvad

skridt i den rigtige retning for at bekæmpe bandekriminalitet i danmark hvad er det konkret der gør at banderne lige pludselig bliver lovlydige samfundsborgere af at man vedtager

jeg kan ikke stå og dokumentere at om tre år vil det se sådan ud hvis vi gør det men jeg er den første der skal være klar til at forsøge det

noget skridt på vejen i forhold til at bekæmpe bandekriminaliteten i danmark nu

samme redskaber vi skruer bare lidt på knapperne vi bliver nødt til at prøve noget nyt det her er noget som forskere også peger på kunne være et skridt i den retning så lad os dog prøve det

lov til at komme på afvænning uden at man skal risikere at man bliver straffet for det så man behøver ikke nogen kriminel løbebane for

og hvis man gerne vil ud af den sådan set rette henvendelse til myndighederne

vil der være et større incitament til også at komme ud af det misbrug så vi tror

at borgerne gerne vil det her og at man tager det personlige ansvar som ligger i vores individuelle frihedsrettigheder

afvænning hver gang man går hen til de her udleveringssteder og køber cannabis der skal være et gratis tilbud om afvænning hvis det er det man vil

som jeg sagde før hele forebyggelseselementet i forhold til hvordan vi bruger midlerne til at forebygge over for de unge mennesker er jo selvfølgelig også

hvad skal vi gøre ved de unge mennesker som i tillid til en tre årsbeslutning fra folketinget gik i gang med at ryge hash og så finder vi ud af at det

det var skadeligt i det omfang det så er vanedannende

det her handler om mennesker over atten år det handler ikke om mennesker på fjorten år eller små børn

mennesker over atten år som får lov til af egen vilje på eget ansvar at købe cannabis selvfølgelig skal vi hjælpe dem hvis de gerne vil ud af et eventuelt misbrug men

det handler jo om at give mennesket den frihed der tror jeg egentlig at vi er meget på linje med venstres klassiske liberale

set med vores øjne men vi ved hvad vi har nemlig borgere og måske i særdeleshed unge som fortsat forbruger cannabis vi kender ikke præcis omfanget men vi ved at problemet er stigende

et stærkt kriminelt miljø vi har ingen muligheder for

at påvirke produkterne og vi har svært brug for flere ressourcer til behandlingen af misbrugsproblemer herunder ikke mindst konsekvenserne af de alvorlige psykiske skadevirkninger af eksempelvis blandingsmisbrug af de årsager bakker vi i sf også op om beslutningsforslaget

radikale venstre

udvalgsbehandlingen foreslå at forslaget sendes i høring i retsudvalget med henblik på en konkret vurdering af hvilken betydning forslaget vil få for det kriminelle bandemiljø herunder forbruget af ressourcer i forhold til kriminalisering af brugere hvis man altså kan det

også foreslå en behandlingsplan for psykiatrisk behandling og forskning af følgevirkningerne af misbrugsproblemer et kontrolleret salg kan både betyde kontrol med produkter og indtægter til staten som kan bruges til forebyggelse og vi kan få afmonteret det store ulovlige marked som bander ernærer sig ved vil en legalisering legalisering af hash sende et signal om at det er okay tja men hvis argumentet skal holde skal vi

også forbyde alle mulige andre rusmidler som for eksempel tobak og spiritus sf støtter forslaget

ser jeg også det som en mulighed jeg håber i det mindste at udvalget kan få mulighed for en grundigere drøftelse

af konventionssamarbejdet eller hvordan stiller sf sig

til det paradoks at man tilsyneladende støtter fns narkotikakonvention men man støtter også et beslutningsforslag som er i direkte modstrid

er behov for at afkriminalisere unge med henblik på

få unge til netop at søge den nødvendige hjælp

er lettere for unge at søge hjælp i tide hvis det er sådan at de ikke har en oplevelse af at de foretager sig noget der er forbudt det har man gode erfaringer med eksempelvis i portugal det tænker

er sfs opfattelse at vi kan kan være ligeglade med konventionerne og bare vedtage de forslag vi har lyst til eller

noget mere oplysning og måske også styr på

er bekymret over at der findes produkter i det kriminelle miljø som skader mere end de havde

slet ikke når jeg tænker på at i tilbage i to tusind og syv ikke mente at

men sådan kan man jo blive overrasket en gang imellem

i det konservative folkeparti er vi imod fri hash vi kan ikke se nogen grund til at gøre et rusmiddel der passiviserer unge frit tilgængeligt vi mener ganske enkelt ikke at flere hashtåger er en fordel for danmark brugen af cannabis som rusmiddel er forbundet med stor risiko for alvorlige skadevirkninger der er risiko for at udvikle hashpsykoser angst panikreaktioner og det medfører også nedsat

er der risiko for psykisk sygdom i to tusind og fjorten

en og tres personer indlagt på psykiatrisk skadestue med cannabis som stofrelateret hoveddiagnose det er næsten en tredobling siden to tusind og fem

det viser tal fra sundhedsstyrelsen særlig de psykisk sårbare unge med personlige og sociale problemer

at forbud mod cannabis også bidrager til

cannabis nedsættes samtidig

signal om at cannabis er farligt

kan medføre alvorlige skadevirkninger

i beslutningsforslaget nævnes de organiserede kriminelle miljøer og at hashhandel understøtter et hårdt og kriminelt miljø som skaber utryghed for almindelige mennesker og trækker store veksler på politiet

enig i at det gør men det er ikke en gangbar gangbar begrundelse for

en legalisering vil have en tvivlsom effekt på de organiserede kriminelle miljøer jeg har stor sympati for at arbejde for at ødelægge bandernes økonomi men der er andre måder at gå til kriminelle på end at legalisere deres produkter og give dem en kæmpe lovlig indtægt

man kan frygte at bandernes økonomi kun vil blive bedre

sidder banderne også på andre indtægter og der er

en grænse for hvad man vil legalisere af narkotika derudover kan man nævne afpresning og spørgsmålet er om man ikke bare gør det kriminelle miljø en tjeneste ved at gøre deres forretningsmodel risikofri det konservative folkeparti er imod legalisering af cannabis

hjemme på min legeplads eller på mit fortov og så skylder man jo et svar på

at give staten muligheden

kan man jo synes at det er dejligt at høre i dag at alle partier

bekæmpe unges misbrug

men hvor er svarene for vi gør det jo ikke godt nok i dag for nylig hørte jeg på en konference fra

at mellem sekstentusind og syttentusind unge

men der er kun fem tusind to hundrede og fire og tres i misbrugsbehandling

hvad med de sidste titusind skylder vi ikke dem et bedre svar end i dag eller skal vi bare blive ved med

misbrugerne kommer ikke til at misbruge mindre

banderne de kriminelle der sidder på markedet en ting i det er jo pengene som vi også har diskuteret i dag det

det at det er kriminelt gør at hashsalget er skubbet under jorden og kan føre til at unge skjuler deres misbrug og dermed ikke bliver hjulpet

betyder også for nogle unge at de ender med at få pletter på deres straffeattest det kan være det der er med til at gøre at de bliver holdt uden for arbejdsmarkedet

hvis man omvendt gik ind og lod staten overtage

så kunne være med til at regulere

skal koste hvor

være for at man må købe det så det ikke som i dag er alle

man vil også kunne gøre det at man i stedet for bare

rent faktisk ville kunne hjælpe dem vi ville jo kunne stille krav til hvem

kan de hjælpe de unge med eller lad os inspirere af portugal hvor man i stedet for at give folk bøder giver dem rådgivning og dermed hjælp ud af misbruget

henrik rindom fortalte at de unge med psykosociale problemer som han møder som ryger cannabis har et misbrug

med dagligdags problemer får dem til at falde til ro får tankemylderet til at forsvinde

fortæller de unge når rusen

kan de voksne bedre lide os det er altså lige til at få ondt i maven af

flemming møller mortensen når vi før har diskuteret det her med om forbuddet virker

åbenlyst ikke for de her unge de har brug for egentlig hjælp

vi haft hundrede gange skulle jeg til at sige

med vilje ikke bare skrevet at nu skal vi føre en

bestemt model ud i livet men lægger i stedet for op til med det her beslutningsforslag at sætte et lovforberedende arbejde i gang som jo betyder

ministeren skal samle de fremmeste eksperter indhente viden og kvalificere hvordan man kan gøre det på den bedste

vi ikke bare skal tage en model fra et andet land men skal lave den bedste model i danmark

nogle i mit parti går ind for det her fordi de er drevet af en liberal tankegang jeg er som sundhedsordfører og undervisningsordfører først og fremmest drevet af det der virker

og at vi kan gøre det bedre og det håbede jeg sådan set på at alle partier i folketinget ville være med til

fald meget gerne de forslag der er kommet i dag fra enhedslisten om at

produktionen og fra sf om at få beregnet hvad man faktisk ville kunne spare af politiets ressourcer hvis vi gjorde her på en anden

radikale tidligere ikke har stemt for vk regeringens rygelov fordi man

hen ikke syntes at den byggede på et evident grundlag jeg

vil stramme rygeloven indføre neutrale cigaretpakninger

de steder hvor

er antallet af unge der ryger ikke faldet

den enogtredivete januar to tusind og seksten hvor han siger om konventioner vi behøver ikke at efterlade danmark i en position hvor det ser ud som om vi prøver at melde os ud af verdenssamfundet og står på nakken af hinanden for at melde os ud af de internationale konventioner et andet citat er

sofie carsten nielsen fra jyllands posten den niogtyvende

men vi ønsker at overholde vores grundlæggende konventioner

først begynder at skride den vej så gør alle idioterne det også

cannabis kan vi jo lade os inspirere af den måde man har gjort det på i portugal

der nu havde røget siden den her legalisering hvordan forholder det radikale venstre sig til

en legalisering i danmark

som den konservative ordfører siger for jeg mener at det der skal være hele styrken i at få et statskontrolleret salg er

at overtage salget kan vi jo godt sætte en aldersgrænse ved hvor gammel man skal være for overhovedet at få lov til at købe det og dermed være med til at undgå at nogle af de meget unge som i dag har fuldstændig fri adgang til at købe hash

i behandling det er da ikke godt nok derfor er en af fordelene ved at lave statskontrolleret salg

kan sætte ind med personer på salgsstederne som ved noget om hvordan man kan hjælpe unge ud af misbrug ligesom vi kunne lave modellen om

at der er alt for mange unge som går rundt og skjuler det og som derfor ikke kommer i behandling

i efteråret og det var i septemberoktober måned en lang række spørgsmål til sundhedsministeren for at få tydeliggjort og få forklaret hvilke skadevirkninger

kombinationer af konsekvenser

vil bare henlede opmærksomheden

til alle ordførerne her i dag det er spørgsmål

en og tyve fra septemberoktober måned sidste år lad mig blot lige citere hvad sundhedsstyrelsen siger de siger en samlet konklusion på tværs af en række undersøgelser er at cannabismisbrug i ungdomsårene er forbundet med en fordoblet risiko for senere psykose et andet sted står der den stigende mængde af forskning tyder på at cannabisforbrug og de psykosociale konsekvenser af brugen i sig selv øger risikoen for psykisk

at der er brug for egentlig hjælp til mange flere unge misbrugere er

som vil kunne hjælpe de unge allerbedst ud i misbrug vi har jo for eksempel brug for at få belyst hvordan de der salgssteder fungere

kan jo ikke nytte noget at vi går med en tanke om at

nogle der kan hjælpe men hvis det bliver lidt for meget med løftet pegefinger så kan være at man synes at man alligevel ikke har lyst til at gå derhen derfor kræver

at vi trækker på den fremmeste viden om

socialrådgivere misbrugsrådgivere og andre eksperter vi har i dag som

motivere unge til og hjælpe unge med

komme ud af et misbrug de erfaringer skal der jo trækkes på og det er hele ideen med at vi gerne vil have ministeriet til at sætte sig

men vores helt store bekymring går på at vi tror at en legalisering i et tre årig t forsøg vil have en risiko for at flere kommer til at misbruge hash med de konsekvenser det vil få for de unge og særlig de sårbare unge som sundhedsstyrelsen svar også tydeligt beskriver og det var det jeg lagde vægt på i min ordførertale

at vi sørger for at lave et system hvor man får hjælp og at det ikke er som i dag at det foregår skjult og at der dermed er unge som skjuler deres misbrug eller at de risikerer at de får en plettet straffeattest og dermed bare bliver skubbet endnu længere væk fra det liv

at hele formålet med det her skal være at gøre det

bandekriminalitet altså regner den radikale ordfører med at man fra den ene dag til den anden vil se

at fuldstændige hårdkogte kriminelle

lige pludselig ville blive lovlydige borgere fordi nu var der ikke længere noget hash

kan skabe et bedre og rarere sted at gå hen og købe det end

de aktive stoffer koncentrationen af stofferne

det dermed er mere sikkert for den enkelte at købe det der end

hvor skadeligt det her er vel vidende at de her bander som

vil gå i konkurrence med staten det ville være den ene mulighed den anden mulighed ville være at det ville være så billigt fordi man skulle kunne vinde en eventuel konkurrence at man åbnede et

det for nogle scenarier hvis man skulle følge det her forslag som den radikale ordfører synes ville være gode scenarier for jeg kan ikke se nogle gode scenarier og jeg kan kun se

at det bliver overtaget af staten derfor synes jeg

bede ministeriet sætte sig for bordenden og lave en model der giver mening i danmark fordi det

at man kan konkurrere hvis vi skal kunne hive salget over men det skal jo samtidig være på en måde der giver mening når det er så vigtigt for mig at staten kan kontrollere salget er

kan håndhæve en aldersgrænse uanset hvor ung du er

fuld adgang til at gå ud og købe mange begynder at ryge meget tidligt og hvis det lykkes os

personer gennemføres direktivet retter sig mod myndighedernes behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge efterforske afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger

strafferetslige sanktioner herudover handler direktivet om fri udveksling af en række oplysninger der er nærmere

defineret jeg skal meddele at socialdemokratiet kan støtte

oplysninger og det er altså de retshåndhævende retshåndhævende myndigheders håndtering af

de her oplysninger mange af elementerne i forslaget er jo i forvejen implementeret i dansk

også et krav om udpegning af en databeskyttelsesrådgiver

haft debatten før vi har haft debatten om det her forslag tilbage i oktober måned siden da er der

danmark og eu om

relation til europol og der indgår det som en forudsætning

det er vigtigt for os

jo politiet det er domstolene det er kriminalforsorgen og så videre og deres behandling af persondata

er en forudsætning for vores tilslutning til europol jævnfør aftalen idet det jo oprindelig var omfattet af vores retsforbehold venstre kan

det omfatter regler for behandling af oplysninger som jeg sagde

og så videre der er en række konkrete

få yderligere rettigheder for borgerne og nogle få yderligere forpligtelser for myndighederne venstre kan støtte

stemte imod denne grundlæggende positive holdning begrundede vi med at vi opfatter direktivet som et fremskridt når det gælder om at styrke borgernes retssikkerhed og databeskyttelse det er ikke gigantiske fremskridt men

som det er værd at tage med

tilslutning til direktivet

det vores holdning i enhedslisten at borgerne også når det gælder den konkrete implementering

disse rammer er jo heldigvis vide da der er tale om et minimumsdirektiv det er netop derfor at enhedslisten støtter minimumsdirektiver i modsætning til totalharmonisering

de enkelte landes muligheder for at gå foran til gavn for borgerne er totalt blokeret

derfor synes jeg måske også nok at justitsministeren ikke skal vi sige ligefrem har valgt at gå til kanten af direktivet det

kanten af internationale forpligtelser men det gælder tydeligvis ikke overkanten det gælder åbenbart kun underkanten vi har med stor interesse

læst alle høringssvarene og vi kan genkende vores synspunkter i høringssvarene fra blandt andet den uafhængige politiklagemyndighed fra datatilsynet fra it politisk forening og fra institut for menneskerettigheder vi vil derfor

for at stille nogle konkrete ændringsforslag som kan komme disse synspunkter i møde og forbedre retssikkerheden for borgerne i danmark det burde

derfor er det også for nu at sige det lige ud noget møg at høringsperioden har været så kort at høringsberettigede parter har måttet afstå fra at fremlægge deres vurderinger af

derfor er det også noget møg at behandlingstiden her i folketinget bliver så kort at det bliver vanskeligt at nå til bunds i det her forslag vi forstår selvfølgelig godt tidspresset

at få en mellemstatslig europolaftale på plads inden den første maj det er en anstrengelse som vi støtter men det er jo altså også et tidspres som er opstået fordi ja til alt der kommer fra eu partierne i alt for lang tid satsede på en total afskaffelse

retsforbeholdet i stedet for fra starten

er trods alt en del år siden at det blev klart at vi ville komme i den her situation nu er tidspresset her og det er måske et argument for at vedtage en relativt hurtig revisionsproces så vi i lyset af de indhøstede erfaringer kan få en mere grundig behandling inden alt for længe også fordi

til at justitsministeriet skal lave bekendtgørelser

det arbejde vi laver her jeg håber at at justitsministeren vil erklære sin velvilje

mulighed når justitsministeren

det hænger jo sammen med en ting som jeg synes vi skal huske på nemlig at vi i

år ser en dramatisk udvidelse af mulighederne for overvågning af

borgerne og derfor skal borgernes retsgarantier også følge med

er en forudsætning for at vi kan indgå den aftale om om europol som et bredt flertal i folketinget ønsker i det konkrete

sker der en udvidelse af borgernes rettigheder ligesom myndighederne pålægges en række forpligtelser det er rigtig godt specielt i en tid hvor vores liv bliver mere og mere digitalt

løftede sløret for er

nogle som vi fra liberal alliance side vil se

vi er også optaget af at sikre borgernes rettigheder i en mere og mere digital verden og et mere og mere digitalt levet liv

af elementerne i direktivet som skal implementeres ved det her lovforslag men lad mig bare ridse

sf det er rigtig godt at vi får slået fast

det er også rigtig godt at der nu er

det har været uklart om det har været

siddet så længe i stolen endnu men jeg er også sikker på at ministeren kan huske

rigspolitiet og csc og en lang række andre af de her sager det er så vigtigt i en verden hvor

af vores meget personfølsomme data at vi sikrer at det bliver

beskyttet ordentligt det har der desværre været en del sager der

at sf tilslutter sig den kritik der er kommet fra blandt andet alternativet om

overførsel af personoplysninger til tredjeland

der skal til for at man vurderer at det er et sikkert nok tredjeland

hvor vi ser misbrug af data

lang række lande heriblandt også usa hvor vi har set misbrug af personfølsomme data

så den del af det ønsker vi

alt vores ansvar og ministerens ansvar

sikre borgernes ret til et privatliv at sikre borgernes personfølsomme oplysninger

kommercielt og i politisk øjemed så den del af det er det vigtigt for os at vi diskuterer med ministeren og også diskuterer i udvalget om vi kan få

rettigheder og andre steder pålægges myndighederne en række yderligere forpligtelser det afgørende er at der er en fornuftig balance mellem myndighedernes muligheder for at bruge teknologien og samtidig at sikre sikkerheden for de registrerede den balance synes vi er fundet vi giver blandt andet de registrerede øget mulighed for information indsigt berigtigelse og sletning af personoplysninger myndighederne forpligtes omvendt under visse omstændigheder til at

registrerede om databrud på den måde kommer vi til at behandle den registrerede borgers data værdigt og sikkert sidst men ikke mindst noterer vi os at lovforslaget er en forudsætning for en samarbejdsaftale mellem danmark

europol det er en aftale som vi brændende ønsker os for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

elementer i lovforslaget lovforslaget har først og fremmest til formål at gennemføre eu direktivet om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet

europol lovforslaget finder anvendelse for de retshåndhævende myndigheder nærmere bestemt politiet og anklagemyndigheden den militære anklagemyndighed den uafhængige politiklagemyndighed politiklagemyndighed kriminalforsorgen og domstolene det er de myndigheder som er involveret i det straffeprocessuelle system i danmark lovforslaget finder anvendelse når disse myndigheder behandler personoplysninger for at udføre deres kerneopgaver det vil sige forebyggelse efterforskning og retsforfølgelse af kriminalitet eller fuldbyrdelse af straf med lovforslaget skabes der en selvstændig ramme for hvornår og hvordan de retshåndhævende myndigheder må indsamle videregive og på anden måde behandle personoplysninger der skabes også en ramme for hvilke tekniske og

sikkerhedsforanstaltninger som myndighederne skal træffe når de behandler personoplysninger mange af de regler som gælder i når de retshåndhævende myndigheder behandler personoplysninger

og vil derfor blive videreført i lovforslaget det gælder for eksempel de nævnte rammer for hvornår og hvordan myndighederne må behandle personoplysninger men der sker også visse ændringer

borgernes rettigheder og myndighedernes forpligtelser lovforslaget betyder således at borgerne får flere rettigheder der er for eksempel en ret til at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget og en ret til at få oplysninger slettet hvis de for eksempel er indsamlet ulovligt der indføres også en ret for borgerne til at blive underrettet hvis der sker et alvorligt brud på datasikkerheden hos de retshåndhævende myndigheder for eksempel hvis uvedkommende får adgang til oplysninger om et vidne i en straffesag lovforslaget betyder også at de retshåndhævende myndigheder pålægges nye forpligtelser lovforslaget indebærer

at myndighederne skal udpege en databeskyttelsesrådgiver som skal rådgive om og overvåge myndighedernes overholdelse af reglerne i loven der indføres også strengere krav til myndighederne når de overlader behandlingen af personoplysninger til andre for eksempel hvis myndighederne har personoplysninger lagret på eksterne servere hos en

rammer for de retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger det betyder

at der er mulighed for at de retshåndhævende myndigheder kan begrænse nogle af borgernes rettigheder hvis der er grund til det det kan for eksempel ske for at undgå at skade efterforskningen af en straffesag retshåndhævelsesdirektivet og lovforslaget viser at beskyttelsen af personoplysninger er af stigende betydning som følge af samfundsudviklingen og de teknologiske muligheder det er et område som regeringen tager yderst alvorligt og ønsker at prioritere højt

hvor det er vigtigt at politiets og de andre retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger sker på en ordentlig måde det er på den anden side afgørende at de retshåndhævende myndigheder har adgang til at anvende moderne og tidssvarende redskaber for at imødegå et stadig mere komplekst kriminalitetsbillede samtidig er det selvsagt meget vigtigt at sikre en fornuftig balance hvor politiet og de andre retshåndhævende myndigheder ikke pålægges unødige byrder når de på daglig basis løser deres kerneopgaver med de bemærkninger

jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte

at grunden til at vi har det hastværk vi har er fordi vi skal være færdige inden den første maj det er så at sige en bunden opgave i hvert fald for alle os der ønsker at den parallelaftale eller særaftale hvad man nu vil kalde den

falder på plads men det efterlader os jo så med det problem at der er høringsparter der

sige vi kan ikke nå det inden for den frist

meget begrænset tid til at

indsætte en revisionsbestemmelse

en relativt kort årrække kigger vi lige på det her igen og ser om

i lyset af at der er rigtig meget i det her lovforslag

behandler direkte her i i folketingssalen

direktiv som har mange gode elementer i sig

nogle nogle forskellige kriterier

det land man så sender oplysningerne til

om han selv har nogle vurderinger af hvad en

selvfølgelig et omfattende lovforslag og hvis vi skal dybere ned i det svarer jeg meget meget gerne på skriftlige spørgsmål her

forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den fjerde april

det er herre christian juhl enhedslisten

går den rigtig rigtig forkerte vej med regeringens handlingsplan

som jo skulle give nogle markante reduktioner af det dårlige arbejdsmiljø sådan

samråd i beskæftigelsesudvalget har også bekræftet vores fornemmelser for

ministeren har stykvis prøvet at forklare hvordan verden ser ud for eksempel på det psykiske område

bliver flere og flere mennesker der lever under et dårligt psykisk arbejdsmiljø og med store belastninger at der bliver flere og flere der lever på deres arbejdspladser med smerter på grund af muskel og skeletproblemer og der er noget der tyder på at hvis vi rigtigt

antallet af alvorlige ulykker også stigende det vil sige at på de tre parametre som ministeren og forligskredsen har sagt de har et mål om at nedbringe

er planlagt så fik vi da også da ministeren

inviteret til forespørgselsdebat i går en meget meget klar melding fra ministeren om at det er fuldstændig rigtigt det går helt ad pommern til

mål som er sat og vi er to tredjedele af vejen frem mod

at ske en ændring af tingenes tilstand

vi bedt ministeren om at redegøre for hvordan han ser på situationen og hvad der kan gøres

rette op på den meget meget alvorlige udvikling

og socialistisk folkeparti

det synes jeg er helt på sin plads og også

en vigtig diskussion som netop tager afsæt i

gerne starte med at slå fast at det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde i danmark man må ikke blive syg af at passe sit arbejde det tror jeg er et fælles udgangspunkt for alle folketingets partier i to tusind og elleve blev den daværende vk regering enig med socialdemokraterne

og det radikale venstre om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod

og tyve partierne bag aftalen tog blandt andet ansvar ved at fastsætte tre ambitiøse mål for arbejdsmiljøet i danmark målene er at der i to tusind og tyve skal være fem og tyve procent færre alvorlige arbejdsulykker og at andelen af beskæftigede der er psykisk overbelastede eller har muskel og skeletoverbelastninger skal være reduceret med tyve procent der er tale om tre helt centrale

blandt andet fordi vi skal kunne holde til et længere arbejdsliv og også for at sikre at

nedslidt målsætningen var derfor også

og tyve målene og forud for offentliggørelsen har jeg også orienteret

og beskæftigelsesudvalget om udviklingen på området ifølge den seneste prognose er forekomsten af alvorlige arbejdsulykker reduceret med atten procent fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten

set et godt tal målet er som sagt en reduktion på fem og tyve

flot resultat inden for så kort en periode

er helt opmærksom på at arbejdsulykker stadig er et alvorligt arbejdsmiljøproblem og jo også at arbejdsulykker kan variere

år til år desværre går udviklingen ikke i den rigtige retning når det kommer til de to andre politisk fastsatte mål i forhold til det psykiske arbejdsmiljø viser de nye tal at der fra to tusind og tolv til to tusind og seksten er sket en stigning på cirka sytten procent i andelen af beskæftigede der er psykisk overbelastede samme vej

den nævnte periode gået med med andelen af beskæftigede med muskel og skeletoverbelastninger der er steget med cirka femten procent

så vi er desværre desværre stadig væk langt væk fra det mål som forligskredsen har sat tallene tyder på at arbejdsmiljøindsatsen ikke virker efter hensigten og at det vi gør

der bliver psykisk og fysisk overbelastede når de hver dag går på arbejde

ikke være bekendt over for alle de danskere som passer deres arbejde og derfor skal vi selvfølgelig også agere på de nye tal som vi ser på baggrund af den seneste udvikling mener jeg der er behov for gentænkning af arbejdsmiljøindsatsen og tilsynet med arbejdsmiljøet i danmark vi skal finde ud af hvad der virker så vi sammen kan få vendt udviklingen jeg har også drøftet sagen med partierne i

jeg vil nedsætte et ekspertudvalg der skal udrede indsatsen og komme med anbefalinger til ny og forbedret arbejdsmiljøindsats jeg vil ikke afvise nogen værktøjer til at genoprette indsatsen på forhånd det er danskernes arbejdsmiljø for vigtigt til og derfor er det

det er jo lige præcis det

kan stoppe op og drøfte de initiativer med hinanden og ikke mindst evaluere

det giver mening nu at få gennemlyst området og også få et ekspertudvalg til at udrede

men jeg vil samtidig gerne sige at det er mit indtryk at der er gjort meget for at nå

tyve målene navnlig i de seneste

to tusind og femten indgik partierne bag strategien for to tusind og elleve det vil sige den daværende sr regering

det vi kalder en styrket arbejdsmiljøindsats formålet med aftalen var at understøtte strategien ved at iværksætte femten initiativer der skulle bidrage til at nå

og tyve målene med aftalen

at arbejdstilsynet skal være til stede på de virksomheder og i de brancher hvor der er

arbejdsmiljøet det bakkede arbejdsmarkedets parter også samlet op om arbejdsmiljøforligskredsen har også taget

til at der gennemføres en mere koordineret indsats med de væsentligste aktører på det danske arbejdsmarked det betyder at arbejdstilsynet frem mod

og tyve samarbejder med branchefællesskaberne for arbejdsmiljø om fælles fokuspunkter for deres indsats det er gode initiativer som sr regeringen indgik med blandt andet mit parti men jo også med et bredt flertal i folketinget men som jeg har nævnt

som vi nu kan se kalder på politisk handling derfor mener jeg der netop er behov for at blive klogere er også behov for en udredning og det er som sagt baggrunden for mit ønske om at nedsætte et ekspertudvalg

sige noget om hvordan ekspertudvalget vil gribe sit arbejde an

kan drøfte her i folketinget hvor der kan være god lejlighed til at give råd

det som jeg synes også er vanskeligt for mig at stå her i dag og tage stilling til

rolle eller muligheden for styrkelse af rådgivning og uddannelse om arbejdsmiljø lad mig bare helt kort sige at i forhold til spørgsmålet om ikkeprioriterede områder

er det netop noget af det som jeg mener kan indgå i ekspertudvalgets arbejde men hvordan det endelige kommissorie bliver fastlagt og kommer til at se ud og hvem der kommer til at

her afslutningsvis gentage at det er utilfredsstillende at det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet

arbejdsmiljøindsatsen i det ekspertudvalg jeg har nævnt

skal fremover være et område hvor partierne går sammen om at løfte det politiske ansvar ligesom vi har gjort historisk og det skal naturligvis også ske i fællesskab med arbejdsmarkedets parter vi har et fælles ansvar for at sikre at det er sundt og sikkert at gå på arbejde i danmark og det er det udgangspunkt der danner baggrund for den politiske proces

har stort set i en ubrudt række af år haft omkring tredstusind ulykker og erhvervssygdomme hvert eneste år

det på sin plads at sætte mål for hvordan man kommer ud af den her situation derfor er det på sin plads at lovgiver også prøver

finde ud af hvordan vi kommer ud af den her situation og hjælper arbejdsgiveren

psykiske overbelastning med en femtedel og

arbejdsmiljøforhold på en femtedel

bruge nogle gamle tal til at fortælle

men det er nærmest historisk fra to tusind og fjorten tusind og sytten hvor der virkelig skulle komme et gennembrud er der meget der tyder på

er steget jeg vende tilbage til antallet af arbejdere som er ramt af væsentlige psykiske belastninger er steget med mere end treogfirstusind mennesker

danskere som lever og arbejder under et dårligt psykisk arbejdsmiljø det er ikke mig der har fundet ud af tallene det er ministerens egne specialister antallet af arbejdere væsentlige muskel og skeletbelastninger er steget med syvoghalvfjerdstusind mennesker og der er

næsten trehundredetusind som går smerteplagede på job antallet af

syvhundrede og elleve til at i to tusind og seksten var toogfyrretusinde og treogfyrre det er der ikke meget gevinst i eller rigtig retning

med tretten procent om året og det må formodes at også alvorlige ulykker med mere end tredive dages sygdom som er måltallet i

vil have samme stigende tendens de samfundsmæssige omkostninger er meget meget store når vi har ulykker og erhvervssygdomme

tocifret milliardbeløb blev det regnet ud til for ti år siden hertil kommer virksomhedernes enorme produktionstab når de må undvære ansatte men det er de arbejdende

der betaler den højeste pris

form af sygdom men afsavn smerter behandlingsforløb og mistede job ultimativt ryger man på sygedagpenge ender i ressourceforløb

dør forklaringen på stigningen er enkel der er sparet på arbejdstilsynet og på forebyggelsen i virksomhederne arbejdstilsynet har mistet firs million kroner årligt mens der ligger en

milliard kroner i forebyggelsesfonden og samler støv de skal bruges aktivt

ordentligt arbejdsmiljø i går sagde ministeren at man ikke behøver at have en

er gal med arbejdsmiljøet det har han fuldstændig ret i man behøver heller ikke have en phd i arbejdsmiljø for at komme i gang med at styrke den forebyggende indsats en tur ud på virksomhederne og i de lokale fagforeninger og forbund ville give klare råd til enhver rådvild minister det kan jeg bestemt anbefale

brugbart end at lave en syltekrukke som det risikerer at

under ingen omstændigheder forhale konkret aktivitet

og jeg gider ikke at sige hvad sagde jeg i to tusind og elleve hvad sagde jeg i 2015 det

om det psykiske arbejdsmiljø det blev nævnt i morges og

alt i alt er klokken fem minutter i tolv hvis

og tyve målene skal nås passivitet betyder at der hver eneste dag inklusive lørdag og søndag er mindst fem mennesker der dør

mindst fire og halvtreds mennesker der rammes af arbejdsbetingede lidelser

hundrede og femten mennesker der rammes af en arbejdsulykke

året rundt også i weekenden det er de konkrete menneskelige lidelser der nu hviler på ministerens skuldre hvis

med det psykiske arbejdsmiljø og overbelastninger af muskel og skelet vokser betydeligt regeringen

lovgivningen og indsatsen for bedre psykisk arbejdsmiljø

virksomhedernes forebyggende indsats skal øges gennem systematisk indsats bedre uddannelse og større indflydelse til arbejdsmiljørepræsentanter pligten til valg

arbejdstilsynet skal styrkes via en opnormering på mindst en hundrede og fyrre personer uddannelse og inddragelse af de ansatte i planlægning af indsatsen

virksomhedernes adgang til rådgivning om arbejdsmiljø skal styrkes reduktion af skader fra kemisk arbejdsmiljø på fem og tyve procent inden

eneste dag og at vi hele tiden har fokus på at få nedbragt antallet af ulykker og skader at vi har fokus på at mindske nedslidningen ikke mindst set i lyset af

forøgede levetid der betyder at vi skal arbejde i flere år og endelig at mindske den psykiske belastning som flere og flere bliver udsat for det er vores mål og det er også vores tilgang til arbejdet i arbejdsmiljøforligskredsen vi står fuldt bag de mål og de initiativer der er aftalt både i to tusind og elleve

at vi er dybt utilfredse med de nedskæringer og forringelser der over årene er foretaget af skiftende borgerlige regeringer det har vi sagt ved enhver lejlighed og det vil jeg også gerne gentage her i dag

men med de tal vi nu har fået for udviklingen

så glimrende er gennemgået af forskellige ordførere

og ministeren her fra talerstolen er det fra vores side slut med at kigge bagud

meget alvorlig situation og derfor vil vi herfra kigge fremad og deltage aktivt i arbejdet for at finde de løsninger der skal til

der virker i modsætning til det som vi har set indtil nu

jeg synes det er meget klogt af ministeren at starte på en frisk i forhold til den fremadrettede indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø det kan godt være at der er noget af det vi hele tiden har gjort der virker men der skal også være plads til en ny indsats nye ideer nye initiativer og nye samarbejder i socialdemokratiet hilser vi det velkommen at der nedsættes et ekspertudvalg

komme med forslag til hvordan vi kan strikke en ny indsats sammen der er brug for alle gode kræfter både her i folketinget blandt forskere arbejdsmarkedets parter og alle andre der kan bidrage til den her proces jeg har noteret mig at der allerede er kommet flere meldinger på gårsdagens pressemeddelelse og det er glædeligt for det viser jo at der

faktisk er interesse derude for det som vi går og taler om herinde jeg håber virkelig at det her så ikke ender med at blive en talkrig men at fokus holdes på det faktum at udviklingen går i den stik modsatte retning af hvad vi havde tænkt os og måske i virkeligheden er ved at stikke af for os min opfordring skal være

eller høres i socialdemokratiet er vi dybt bekymrede over den udvikling der er sket i forhold til nedslidning og dårligt psykisk arbejdsmiljø men vi ser frem til at der hurtigt bliver taget hånd om situationen og vi ser frem til det kommende arbejde i forligskredsen

jeg tror også at vi dermed kommer til at sætte nye standarder

kan blive stoppet og vendt i en anden retning for det skal være både sikkert og sundt at gå på arbejde

det er socialdemokratiet det er dansk folkeparti venstre liberal alliance radikale og konservative

forslag til vedtagelse det skal være trygt sikkert og sundt at gå på arbejde i danmark folketinget noterer sig derfor med tilfredshed at antallet af alvorlige arbejdsulykker er reduceret med knap en femtedel i perioden fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten folketinget beklager dog samtidig stigningen i perioden fra to tusind og tolv til seksten

viser at den samlede arbejdsmiljøindsats ikke virker efter hensigten folketinget finder denne udvikling bekymrende og der er derfor grund til

folketinget noterer sig i den forbindelse at regeringen under inddragelse af arbejdsmiljøforligskredsen vil nedsætte et ekspertudvalg som skal udrede arbejdsmiljøindsatsen med henblik på at komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats

har forligskredsen så nægtet at lytte

har vi advaret forligskredsen om at det

ville lykkes men man har bare vendt ryggen til og man har ikke engang villet inddrage de partier der ikke er i forligskredsen

bygger på den forskning der foregår i det nationale

vi i hvert fald nødt til at lægge vægt på at det er nogle tal som vi kan stole på

synes jeg det er forkert af spørgeren at sige at vi

ikke har reageret i de andre år tværtimod har vi netop reageret og derfor er der også foretaget ændringer i de forhandlinger der har været i forligskredsen for eksempel

op og sige jeg ved nøjagtig hvordan vi løser det her

så er det da rigtig fint og så synes jeg da i øvrigt at

jeg synes det er rigtig vigtigt at alle ting kommer på bordet og

men vi kan bare se at det som vi troede

det som jeg er sikker på rigtig mange i fagbevægelsen også har troet

der er sket rigtig mange ting

nedskæringer efter de her måletal men vi er ikke sikre på hvad

der virker derfor er det set fra vores side rigtig rigtig vigtigt at det vi nu gør bliver gjort rigtigt hver en sten bliver vendt alle forslag bliver undersøgt

vi gøre de rigtige ting fremadrettet for vi kan ikke leve med den situation

der

tyve procent færre arbejdsulykker tyve procent færre

jeg tror også at en af årsagerne

psykiske belastninger er er

sat mere fokus på den del

hvert fald en del af det som forligskredsen har

er nogle der føler at de er mere pressede i deres arbejde og derfor måske også

men det er jo ikke godt nok at der er sket den stigning i

når vi ser på hvilke firmaer der har de største belastninger så

der er kommet til skade og og er blevet

godt være vi herinde kan sige lige nøjagtig

blev efterlevet ude på arbejdspladserne så skal vi selvfølgelig se på

at der skal laves det ene tiltag efter det andet hvis det alligevel ikke

ikke mener at det sådan umiddelbart er lovgivningen det er galt med det

grundlag for at få et godt arbejdsmiljø

jeg er sikker på at ministeren også

bliver nedsat og jeg håber da også at det ekspertudvalg bliver bredt dækkende og at både

professor der sidder og og skal arbejde med det

hvem der skal være med der og hvad de skal arbejde efter

en ting er klart det er ikke godt nok og det vil jeg

er ikke godt nok med de stigninger der er sket igennem årene efter at vi indgik aftalen

at herre christian juhl sagde at der var nogle tal

lå herefter det ligger ikke

ekspertudvalgets bedømmelse

man er sig selv nok så hører man her dansk folkeparti som har været med til at lukke bedriftssundhedstjenesterne der kunne give rådgivning som har været med til at skære ned på arbejdstilsynet med en hundrede og fyrre stillinger som har været med til at svække arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladserne

uddannelsen af de folk der har ansvaret

fuldstændig forkert når jeg siger at jeg gang på gang har advaret

huske på at de tal vi har her

og fjorten hvor herre christian juhl jo sad som støtteparti for en tidligere regering og

nedskæringer medmindre herre christian juhl har stemt for

vi skal have et fast grundlag at

vi skal ud af den her elevatortrafik hvor

skal de afskediges igen det skal vi selvfølgelig

bøgsted har indflydelsen bruger han den til noget som helst

hvordan tror

bøgsted at man kan få arbejdstilsynet til at fungere uden flere penge hvordan tror herre bent bøgsted at man kan få en arbejdsmiljøorganisation til at virke uden bedre uddannelse hvordan tror herre bent bøgsted man kan få det her til at fungere

i herre christian juhls kram er så mig uvedkommende

også snakket om at vi skulle væk fra den elevatortrafik at vi skulle have et fast grundlag men hvor det skulle

der kan sige noget om hvor niveauet for arbejdstilsynet skal ligge

hvor mange penge der skal tilføres arbejdstilsynet

sundt at gå på arbejde i danmark det bør egentlig ikke være til diskussion i venstre ser vi sådan på det at et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

bygger på et fælles ansvar imellem ledelsen på den enkelte virksomhed og de medarbejdere der er ansat i virksomheden det er en bunden opgave at vi skal forebygge arbejdsskader og skabe den bedst mulige sikkerhed for de mange mennesker der arbejder og bidrager til vores samfund hver eneste dag

og i de øvrige ordføreres taler indgik den daværende vk regering i

elleve en bred aftale om en

som det også er nævnt er målene at der inden

skal være fem og tyve procent færre alvorlige arbejdsulykker tyve procent færre

overbelastede og tyve procent færre med overbelastning af muskler og skelet

er værd at dvæle ved fordi det er en både god og ambitiøs aftale

arbejdsmiljø som vi har på det danske arbejdsmarked

forespørgselsdebatten til den aktuelle status for realisering af de her ambitiøse mål

omtalt tidligere i dag som viser at det går den forkerte vej med vores arbejdsmiljø hvad angår to

i antallet af alvorlige arbejdsulykker

her ser vi en reduktion på atten procent fra

og fjorten det er et relativt stort fald på så kort tid og jeg synes stadig væk

det er værd at glæde sig over men vi må også konstatere at der stopper glæden så i første omgang

er det som det også er blevet fremhævet

og meget bekymrende

derfor er det også glædeligt at regeringen nedsætter et ekspertudvalg som skal se på indsatsen på arbejdsmiljøområdet og komme med konkrete anbefalinger til en ny og forbedret indsats det kan vi

kigger fremad og spørger os selv hvad er det der virker

kommer tættere på at finde årsager sammenhænge og forslag til løsninger i samarbejde med eksperter og

eksperter men i samarbejde med eksperter

vi bruger forskningen og den enorme viden som vi jo har om arbejdsmiljø vi

arbejder med arbejdsmiljø i danmark det må og skal være en fælles opgave at vi får rettet op på den udvikling og at vi får rettet op på den nu og så kommer vi altså ikke langt med at pege fingre

negative udvikling i den her debat mere end allerhøjst nødvendigt

til tingene og det synes jeg faktisk også at diskussionen er for alvorlig til

det er vigtigt at vi ser fremad og at vi ser fremad sammen for vi har en opgave sammen og den opgave består i at komme tættere på årsager og sammenhænge og ikke bare at finde løsninger men finde de rigtige løsninger på de udfordringer vi har og der mener jeg altså det er den rigtige beslutning at ministeren viser handling og nedsætter ekspertudvalget det bakker venstre naturligvis helt og holdent op om for ingen skal gå på arbejde under dårlige forhold på det danske arbejdsmarked

vel okay at sige at i har fået stakkevis af råd der står en meter måske flere som ikke er blevet brugt

der står utallige henvendelser

ordføreren mener at et ekspertudvalg kan gøre og hvad skal der ske i mellemtiden når vi nu ved at der i hvert fald er

fire ting som i første omgang kan

har intet imod at nogle i forligskredsen gør sig selv en smule

tilsyneladende brug for men hvorfor kan vi ikke handle samtidig hvorfor skal vi sige at et ekspertudvalg

altid sagt jeg synes det er vigtigt at alle gør sig umage med at byde ind med hvad man har jeg synes det er vigtigt at

til ikke at have fastlåste positioner for virkeligheden er jo at vi kan se at meget af den indsats der har været gjort ikke har været tilstrækkelig

at vi undgår fingerpegeri og husker på hvorfor

i politik nemlig for at gøre en forskel og kigge frem og forhåbentlig bruge den her ganske alvorlige situationen til at stå sammen om at finde løsninger der virker

nogle konkrete forslag så vi måske kunne gøre to ting sæt gerne det ekspertudvalg i gang men sørg for også at handle samtidig jeg ville være rigtig rigtig ked af

hvor nogle eksperter sad og snakkede og klogede sig mens der ingenting skete når vi ved at arbejdstilsynet bløder og når vi ved at der er problemer ude på virksomhederne som vi

og velstående samfund som har råd til at prioritere området derfor er det også vigtigt at vi fortsat fører en politik som skaber økonomisk vækst

ud over at det giver borgerne mere frihed i deres eget liv så er det faktisk også med til at forbedre

noget som arbejdsmiljøet på den lange bane og det er vigtigt

arbejdsmiljø er vigtigt både for den enkelte i forhold til at have et trygt og sikkert arbejde og så er der heller ikke nogen tvivl om at sunde raske og glade medarbejdere er de absolut bedste og mest produktive medarbejdere og det er rigtig godt for danmarks økonomi sunde raske og glade medarbejdere er nok også bedre forældre og danner derved også bedre rammer for de danske familier således strækker arbejdsmiljøet sig sådan set ind over rigtig mange aspekter i menneskets liv og derfor er det rigtig vigtigt at have fokus på området heldigvis kan vi også se at virksomhederne prioriterer området

i erkendelsen af at medarbejderne er den absolut vigtigste ressource og at medarbejdernes ve og vel er vigtigt når man ønsker at drive en profitabel virksomhed et godt arbejdsmiljø er et konkurrenceparameter når det kommer til at tiltrække de bedste medarbejdere og en god ting jeg tror faktisk at det er noget af det vigtigste i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø men det er også relevant at have fokus på på politisk den tidligere vk regering tog sammen med en række andre partier initiativer til at forbedre indsatsen tilgangen som man valgte som overordnet tilgang hvor man målretter indsatserne mere

man satte også nogle ambitiøse mål til alvorlige ulykker og psykiske

så set midtvejsevalueringen og her kan vi jo

men desværre ser vi jo en stigning i

det er virkelig trist læsning men jeg tænker også at vi er nødt til at se nærmere på tallene vi er nødt til at se på målemetoden

fra de målinger vi havde i to tusind og fjorten

og nu har vi så en forværring det er

mener de her enorme udsving skyldes

vi er nødt til at se bredere på den her problemstilling hvad sker der generelt på området er det knyttet til arbejdspladserne sådan helt isoleret set ogeller skal vi se

det mener jeg faktisk er relevant at se nærmere på derfor støtter liberal alliance helt op om ministerens ønske om at nedsætte et ekspertudvalg der kan hjælpe os til at blive klogere vi håber at man inddrager rigtig bredt i det her

ekspertudvalg så man både har virksomhedsledere som allerede er rollemodeller

at et godt arbejdsmiljø skal være en del af kulturen i en virksomhed og altså også arbejdsmarkedets parter og hvem der ellers kunne være relevante

salen og blandt folketingets partier er med til at byde ind på hvem det er relevant at have siddende i

der er flere mennesker der har et dårligt psykisk

at arbejdstilsynet er i en kritisk situation de styrtbløder faktisk der er mere end hundrede medarbejdere der er rejst fordi ledelsen var helt ad pommern til og fordi arbejdsbetingelserne ikke leverer

for lavt uddannelsesniveau ude i virksomhederne

rejser tvivl om at det er den tendens der er uanset om der så er et tal der er regnet plusminus ti procent forkert eller fem procent forkert

input fra dygtige mennesker altså forskerne som har siddet med rapporterne

man ikke ville undersøge tallene nærmere når man synes de virker

jeg gerne høre er ordføreren uenig med beskæftigelsesministeren der i går sagde at man ikke behøver en phd i arbejdsmiljø for at forstå at det er ravruskende galt

og spørgsmål

ordføreren gøre for at det ikke bliver en syltekrukke og at der

eller om det er et større samfundsproblem som vi skal tage hånd om og det

han optaget af det her jeg hører en minister der gerne vil gøre noget på området

sytten procent flere beskæftigede

har overbelastninger af muskler og skelet dermed er vi helt enige i det ministeren siger nemlig at

slået fejl den virker ikke efter hensigten da jeg så status for

var min første tanke at det danske arbejdsmarked og især de mennesker der arbejder i virksomhederne fortjener en ordentlig granskning af det her område

en politisk aftale som skulle forstærke den indsats som blev aftalt mellem forligsparterne i to

et skridt tilbage og undersøge området ordentligt inden man bygger initiativer oven på igen

fra virksomhederne myndighederne

virkemidler vi bruger bliver lettere at integrere i virksomhedernes almindelige drift

døgninstitutioner hjemmepleje undervisning og hospitaler

vi tror at man som et led i afbureaukratiseringen at de offentlige arbejdspladser

se på hvordan arbejdsmiljøbelastningen kan reduceres de offentlige arbejdspladser står for en stor del af den negative udvikling og vi tror at en

tidsrøvere som registreringer målinger administration

på muligheden for at genetablere en helhedsorienteret indsats for

med fokus på arbejdsmiljøbidraget fra bygherrer projekterende entreprenører og ansatte sådan at arbejdsmiljø er tænkt ind allerede i planlægningen af projekter og indsatsen omfatter alle fire parter i et byggeprojekt endelig mener vi at der bør være fokus på det psykiske arbejdsmiljø i den kommende indsats

arbejdsskaderne stiger mest i omfang nu er en proklameret undersøgelse jo aldrig en garanti for at der sker noget effektivt og vi har set mange proklamerede undersøgelser i det her folketing

være syltekrukker men jeg tror bordet fanger her jeg mener at bordet fanger

så tydelig og veldokumenteret

tror det er nogen farbar vej ikke at gøre det her ordentligt

også at ministeren og forligskredsen toner rent flag i forhold til problemerne derfor satser vi i

nedsat en stærk og repræsentativ ekspertgruppe som tør sætte fingeren på de ømme punkter og dermed give os en analyse af området som vi kan bruge til at udvikle og præcisere de mest effektive redskaber til at nedbringe af fysiske og psykiske arbejdsskader

det hvorfor kan vi ikke bruge nogle af de rigtig gode råd

vi ikke sige til ministeren jamen nu må du da erkende at arbejdstilsynet styrtbløder og at vi er nødt til at give dem nogle flere ressourcer op med kassen der er endda en

milliard kroner i den forebyggende fond som

ikke måtte røre ved altså er tiden ikke inde til at bruge nogle af de forebyggende midler til

uddannelse på arbejdspladserne

engang er færdigt men hvad er årsagen til at

frygte at det bliver svært og det også været før i tiden at finde en i samtlige danske virksomheder på under fem ansatte jeg kan forestille mig at man også kan arbejde med løsninger hvor det bliver en fælles sag for virksomheden og en sag i værdikæden for den virksomhed også på et konkurrenceparameter at vise at et godt arbejdsmiljø kan tiltrække

de her arbejdsmiljørepræsentanter

nok til at alternativet hellere vil give en løs en løs tilslutning til et ekspertudvalg

i højere grad gør det til en virksomheds projekt

en del af en virksomheds værdikæde

vigtig ting for virksomhederne nu om dage altså et konkurrenceparameter at have gode ordninger for

har taget forligskredsens indvendinger

er en helt ren erkendelse respekt for det

fortsætte som

vores fælles forslag til vedtagelse i forligskredsen

det går den forkerte vej med det psykiske

hårdt belastende fysiske arbejdsmiljø i forhold til muskel skeletskader og nu er

vi så enige om at få kulegravet området

omlagt indsats for arbejdsmiljøet

år ti konkrete tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet og spillede det også ind i

skred i tingene helt konkret vi er nødt til at se på nedskæringerne i

vi ønsker også at gøre en massiv forebyggelsesindsats blandt andet gennem arbejdsmiljørådgivningen

som er tyve gange mere effektive end de

de forebyggelsesindsatser som

indsats vi har også brug for mere forskning i det psykiske arbejdsmiljø

fordi vold på arbejdspladsen hvert år koster os mange hundrede millioner kroner i sygefravær

også er et stort behov for at vi bliver klogere på hvordan psykisk nedslidning påvirker

et arbejdsliv

foreslået en hel række

som kan bruges hvis man allerede

hos mennesker som enten er nedslidningstruede eller allerede

symptomer

på nedslidning så man bedre kan komme

nedslidning forekommer der skal altså helt generelt en ny

nødråb det skal vi sætte ind over for det vil vi fra det radikale venstres side lægge alle kræfter i i

jeg synes også at den erkendelse er helt bred her og jeg har

der ligger virkelig nogle muligheder allerede nu

bare høre hvad vil radikale gøre for

at et ekspertudvalg ikke bliver til en syltekrukke og hvad er grunden til at radikale ikke

de ekstra punkter som ordføreren selv peger på hvorfor tager vi

det i gang af hensyn til de titusind mennesker der må lide under det dårlige

opprioriteret eksempelvis arbejdstilsynet det kræver en konkret

de ting vi bliver enige om kan iværksættes hurtigst

det vil vi selvfølgelig arbejde for i radikale venstre er vi en del af forligskredsen

ønsker vi at tingene bliver til virkelighed og det gør de jo når man kan samle flertal og

så er det jo de folk der er skåret fra

ved godt at nogle er rejst på grund af dårligt arbejdsklima

meget utilfredsstillende arbejdsvilkår og enormt dårlig ledelse

kunne da starte med at sige til hinanden okay vi rækker hånden

jeg synes at den sort på hvidt siger det kan ikke fortsætte det er en tilkendegivelse vi er

synes jeg faktisk er et rigtig stort skridt

i fællesskab det skridt at sige den her indsats skal ændres så må vi se hvor hurtigt vi kan komme i vej med nogle af de konkrete forslag som jeg sådan set er enig med ordføreren i godt kunne sættes

vokser kraftigt og at indsatsen for et bedre arbejdsmiljø ikke virker for den fysiske

sytten procent det går kort sagt den vej hønsene skraber nemlig tilbage og det er lige modsat målet som ellers

at der skal ske en forbedring på tyve procent inden

hver niende får fysiske skader og hver sjette får psykiske skader

lizette risgaard der er formand for

er et nødblus som jeg håber at alle partier kan se fra deres kontorer på christiansborg det kan vi jo så vise at vi har set ved at tage nogle nye beslutninger så svaret til lo og alle lønarbejdere i landet er ja vi har set nødblusset og vi vil ikke finde os i at mennesker bliver kværnet i stykker

mange flere år på arbejdsmarkedet en atten årig

forvente at arbejde til han er cirka fire og halvfjerds år dårligt arbejdsmiljø og en sen pensionsalder

forsøge at blande olie med vand

det er da meget godt med et ekspertudvalg

det er nu der er brug for flere penge til arbejdstilsynet og det er nu der er brug for en helt konkret handlingsplan

enhver der har sat sine ben på et plejehjem en daginstitution eller på et hospital ved hvorfor arbejdsmiljøet er blevet forværret det er ikke raketvidenskab det handler om at der er for få medarbejdere til at løse for mange opgaver

jens nielsen siger videre i interviewet med avisendk

i løbet af de sidste syv år er ansatte i regioner og kommuner reduceret med mere end tredivetusind men der er ikke blevet færre opgaver og det kan måles på arbejdsmiljøet han siger videre det siger sig selv at man ikke kan skære voldsomt ned på ressourcerne og samtidig forbedre arbejdsmiljøet krav og ressourcer skal følges ad hvis vi vil

lidt tilbage til sin pointe om raketvidenskaben

så lad os da endelig nedsætte det ekspertudvalg

men lad os samtidig få taget nogle konkrete skridt

vi har længe efterlyst handling fra ministeren men et et ekspertudvalg gør det ikke alene

at lette de tunge byrder for de ansatte på byggepladserne og i industrien men det handler også om at det offentlige selv er en maskine der producerer skader

hjælpe en dement borger med at få skiftet ble samtidig med at en alarm viser at en anden borger er ved at forlade huset

så er det altså ualmindelig svært at udvise

der skal sikre at den demente fortsat er med på hvad der foregår men det er også nogenlunde sikkert at hvis man bliver lidt

risikerer man at borgeren reagerer voldeligt så den måde vi har indrettet en række af vores offentlige arbejdspladser på er med til

og psykiske skader gennem

karsten hønge

fra herre christian juhl og herre karsten hønge har jo været at hvis man måtte nedsætte et ekspertudvalg som jeg så måtte forstå

kan der ikke ske yderligere handlinger fra forligskredsens

beskriver at selvfølgelig er forligskredsen jo ikke argumentresistent der er jo ingen i den her forligskreds som ikke er villig til at tage umiddelbare initiativer og derfor synes jeg sådan set også at det er lidt trist at vi i så alvorlig en sag som den vi diskuterer i dag skal gøre det til det tema som det

ikke har haft mulighed for at være til møde på mit kontor

at vi har en dialog i øjeblikket

asbest som den tidligere minister satte i gang

og som jeg har fulgt op på

ikke korrekt det er klart at herre christian juhl ikke er en del af forligskredsen fordi enhedslisten har valgt at stå udenfor og fred være med det

at jeg gentagne gange

at lave om man så må sige politisk polemik og derfor er der også brug for at tage det her meget seriøst der er brug for at der bliver iværksat yderligere tiltag

vedtagelse fra enhedslisten og sf som kan give god mening og som man også skal se på men når det så er sagt

det afgørende for mig at vi nu for alvor reagerer på de tal vi har set og der er mener jeg et ekspertudvalg et rigtig godt afsæt for det

til herre torsten gejl som holder en ganske udmærket ordførertale meget velafbalanceret og også meget reflekteret som blandt andet nævner at hele spørgsmålet om hvorvidt man når man har fem medarbejdere skal have en repræsentant i forhold til arbejdsmiljø

det er herre torsten gejl ikke sikker på nødvendigvis giver mening i forhold til indsatsen

ting der kan se meget smukke ud skal man måske også lige overveje

giver den fornødne effekt vi ved jo i dag at der er brancher som er hårdt ramt af store udfordringer og det har jeg sagt fra dag et som beskæftigelsesminister at

skal gøre noget mere ved for landbrug

hvor vi ser mange dødsulykker mange alvorlige ulykker og

kommer til at ske men med det vil jeg

og det er bestemt også en debat som kræver

mig også til fortsat at drøfte dette vigtige tema

løftes og skubbes for at komme fremad og det er det jeg reagerer på jeg gider ikke at underholde om hvor lang tid det tog for at få et møde om asbest og hvor langsomt det går med epoxy og så videre

sidste gang vi diskuterede det for to år siden lad os da i fællesskab alle sammen diskutere de her ting

ideerne på bordet så kan alle inderkredsfolkene jo bagefter sidde og pille i dem og sige det vil vi ikke bruge penge på og det vil vi ikke bruge penge på eller hvad man

har ikke en gang været inviteret til møde i forligskredsen det vil jeg bare sige

men så tager vi de seks konkrete skridt som enhedslisten og sf har

den otteogtyvende november og som jeg husker det møde så

at jeg er det er ikke for mig at se en mangel på lyst til at drøfte det her tema hvad der er sket før jeg

men jeg holder hellere et møde for meget end et for lidt så spørger

udmærket kan laves en teknisk gennemgang af nogle af de her rapporter som nu er oversendt til folketinget

kombinerer vi vores forslag som konkret ønsker handling her og nu det er derfor at jeg snakker om det der med trillebørens tegn og så samtidig

at i har lyst til at have et ekspertudvalg til også at komme med endnu flere nye ideer jeg har ikke den sande viden jeg har bare en række forslag som jeg ved at

inden for branchen arbejdsgivere og fagforeninger og andre specialister er enige i skal til jeg tror endda at ministeren selv antydede det i går at

samråd i går og jeg har jo også sagt i dag at

synes jeg en mere dybdegående gennemgang derfor vil jeg da meget gerne invitere beskæftigelsesudvalget til en teknisk gennemgang af den viden vi har på nuværende tidspunkt jeg tror

så det her er jo mange forskellige ting

synes jeg skal forholde sig til og ikke kun et spørgsmål om

er jo også sådan at i forhold til de tal

i et tidspunkt hvor den regering som jeg tilhører ikke havde regeringsmagten det er jo en bred talserie der strækker sig over over flere år

den udvikling som vi ser nu og derfor skal

asbest at det ikke skulle være forløbet på en ordentlig måde

at jeg synes ministeren meget hurtigt overraskende overraskende hurtigt efter at være tiltrådt var klar til at gå ind og tage et møde

christian juhl og undertegnede inklusive de gode eksperter som sidder i bat kartellet for netop at drøfte hvordan man kan komme videre med asbestsagen så det er egentlig bare fra min side en en anerkendelse af at den proces godt kan foregå og måske også en besked til herre christian juhl om at

asbest som vi jo nu fælles har har sat i værk

set kvittere for det er klart at det

på den der lille tegning under udvalgstavlen og

kvitterer for et ganske udmærket møde og jeg tror også på at

vil sandsynligvis være meget meget hurtigere end hvis for eksempel forligskredsen skulle lave det og det

henvise til ministerens folk i forligskredsen vil have

en ekspertgruppe nedsat og jeg ved ikke om det bliver en syltekrukke men

jo ikke tilfældigt at tegningen er som den er der er sket meget igennem årene hvor man har puttet noget i udvalg

jeg havde sådan set også håbet at ministerens retorik altså det der med at han rækker hånden frem havde betydet at vi både kunne

et konkret forslag i stedet for at sige jamen det er da dejligt med et ekspertudvalg

nogle af de ting vi er enige om og

arbejdstilsynet skal have nogle flere ressourcer og at det koster penge

ikke i tvivl om at uddannelsen ikke er god nok

nogle ting kunne man jo sætte i gang samtidig med

det er for mig ganske ganske ganske uforståeligt at det ikke kan lade sig gøre for det behøvede vi ikke at vente på ministeren kunne her

vi skal bruge de penge på forebyggende arbejde nu

og den klare besked om at det her er utilfredsstillende det er altid

godt udgangspunkt at have erkendt situationen og så er jeg lidt ked af at venstres ordfører

sagde at så må vi ikke kigge baglæns jeg har det altid sådan hvis jeg skal være lidt selvkritisk når

var jeg gjorde og så lade være med at gøre det næste gang derfor er det nødvendigt at man også tør

mig der gjorde det det var mig der tog fejl og det er mig der har ansvaret det er ganske uforståeligt at

har tålmodighed til at vente

der er i øjeblikket men nu

og tilsyneladende er det ekspertudvalget der bliver det centrale

at den her debat også gør at vi for eksempel i løbet af de næste uger og måneder i hvert fald inden sommerferien får taget bare to eller tre konkrete initiativer som kunne forbedre det

i indledningen nemlig at hver dag året rundt også i weekenderne er der fem mennesker der dør af dårligt

rammes af en arbejdsbetinget lidelse hundrede og femten mennesker der rammes af en arbejdsulykke hver dag der går klokken slår og tiden går og vi nærmer os med enorm hast

vi i fællesskab skulle prøve at handle sammen samtidig med at vi diskuterer det med nogle specialister

den erkendelse der er kommet ud af

handler det vist mere om at knytte de europæiske lande sammen med et tykkere og tykkere lag lim med en retning fastsat fra bruxelles og med de europæiske befolkninger som trækæsler for projektet

seneste ambition om en europæisk søjle for sociale rettigheder ud

baggrunden for forespørgslen i dag er derfor at få klarlagt hvor den danske regering står i denne sag og måske ikke mindst at få frem i lyset hvor folketingets øvrige partier står ambitionerne om den sociale søjle ser foreløbig ud til at omhandle i alt tyve politikpunkter fordelt på tre hovedområder adgang til arbejdsmarkedet herunder kompetenceudvikling og andre beskæftigelsesfremmende tiltag arbejdsvilkår herunder rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet og social beskyttelse og adgang til sociale rettigheder isoleret set er det alle sammen politiske temaer som vi kender dem herhjemme

er overordnet styr på samfundsøkonomien og hvor den danske model i årtier har været styrende for løndannelsen og spillereglerne på arbejdsmarkedet i store dele af det øvrige europa har man valgt at se stort på nationale forskelle og slutte sig sammen i den økonomiske

men for en række sydeuropæiske lande har eurosamarbejdet eurosamarbejdet mildt sagt ikke haft en frelsende effekt uanset hvem man vælger at bebrejde står tilbage at en række europæiske lande har fået temmelig trange kår med store underskud på statsfinanserne og med høj arbejdsløshed ikke overraskende har de skrantende lande heller ikke haft imponerende succes med at udvikle egne sociale sikringssystemer og nu er vi muligvis ved at

frem til sagens kerne for set med dansk folkepartis øjne ligner ambitionerne for den sociale søjle nemlig at eu er ved at opdage at bruxelles og euroen ikke har skabt de forventede resultater tværtimod vil nogen hævde men frem for at se indad og overveje om man er gået den rigtige rigtige vej i det europæiske samarbejde

retter man i stedet fordomsfrit og visionært falkeblikket ud for at se hvem der mon så kan betale regningen fra dansk folkepartis side ligger der en bekymring for at udviklingen af en social søjle vil medføre en øget tilstrømning af eu borgere til danmark hvor der er langt større mulighed for at finde arbejde og hvor det sociale sikkerhedsnet i forvejen er fintmasket

bebrejde eu borgerne at de gerne vil til danmark for at skabe sig et tryggere liv men det er ikke en farbar vej at vi i endnu højere grad end det i forvejen er tilfældet skal påtage os ansvaret for at stille jobs uddannelse og social sikkerhed til rådighed for hele europa

klar over at den sociale søjle i første omgang er tiltænkt landene i eurozonen men kommissionen har jo nådigt åbnet en kattelem for at også lande uden for eurosamarbejdet kan tilslutte sig den sociale søjle jeg ser derfor frem til dagens debat

politisk stillingtagen til et tema der helt sikkert vil fylde meget

bedt mig oplyse om regeringens ambitioner om at undgå at eu udvikler en social dimension i lyset af eus målsætning om at gøre

jeg kan starte med at gøre det helt klart

at man kan flytte sig efter job men man skal ikke flytte sig efter hvor der er de bedste og mest generøse velfærdsydelser det er

aktuelt og også yderst vigtigt spørgsmål for mig

klart af regeringsgrundlaget i de aktuelle drøftelser om hvor eu skal bevæge sig hen er det således en gennemgående melding fra dansk side at den eksisterende kompetencefordeling mellem eu og landene fuldt ud skal respekteres der skal ikke flyttes yderligere kompetence på det sociale område til eu en social dimension i eu samarbejdet er dog ikke som sådan nogen nyhed allerede i dag har man jo et samarbejde på en række såkaldte sociale områder

blandt andet fokus på jobskabelse og udveksling af best practice minimumsstandarder inden for lønmodtagerbeskyttelse og arbejdsmiljø samt koordination af social sikring med videre det nye er derimod at siden

har der været en del debat om hvor eu skal bevæge sig hen debatten handler blandt andet om hvorvidt der er behov for et udvidet samarbejde og flere regler på det sociale område nogle mener at eu ikke har været gode nok til at levere svar på en række af de udfordringer og konsekvenser den enkelte borger har oplevet i forlængelse af den økonomiske krise som vi så i parentes bemærket heldigvis i danmark er ved at

så sent som i sidste weekend mødtes stats og regeringscheferne i rom og talte om pejlemærker for hvor eu samarbejdet skal bevæge sig hen i romerklæringen slog regeringscheferne fast at landene ønsker et socialt ansvarligt europa hvor der er bæredygtig vækst og økonomiske og sociale fremskridt blandt andet gennem en videreudvikling af det indre marked det er også fremhævet at eu samarbejdet skal tage højde for de forskellige nationale velfærdssystemer og den afgørende rolle som arbejdsmarkedets parter

netop respekten for de forskellige nationale modeller og for arbejdsmarkedets parter er noget af det

man skal være stor på de store og vigtige temaer og mindre på det som ikke fylder så meget hvis man skal oversætte det til dansk altså

endelig skal der også være respekt for den eksisterende

regeringen mener nemlig ikke at svaret er flere fælles regler eller mere kompetence til eu på beskæftigelses og socialområdet og det vil jeg vende tilbage til det er også en del af den igangværende debat

kommissionen har lanceret et initiativ om at etablere en europæisk søjle af sociale rettigheder en søjle der som udgangspunkt henvender sig til

endnu ikke foreligger et egentligt politisk initiativ indtil videre er vi blevet præsenteret for en foreløbig skitse for hvordan en sådan søjle kan udformes jeg har tidligere på et samråd den niende december og seksten redegjort for indholdet i den foreløbige skitse kommissionen opstiller tyve principper for et velfungerende og fair arbejdsmarked nogle principper bygger på eksisterende eu lovgivning andre er inspireret af praksis på nationalt plan

andre internationale netværk kommissionen

at sige vidt omkring når den vil sikre for eksempel uddannelse og livslang læring balance mellem arbejdsliv og privatliv og rimelige lønninger og pensionsordninger

den danske regering støtter

regeringen er ikke imod at vi i eu arbejder med såkaldt benchmarking altså at landene holdes op på handling og fremdrift

ikke mindst også kan lære af hinanden hvad er det for nogle lande der gør det godt det giver god mening og

det gør vi faktisk også allerede det er jo også en erfaring som man kan tage med sig når andre lande har

sig inspirere af hvad vi har gjort i danmark ikke mindst i forhold til vores arbejdsmarkedspolitik men vi er entydigt imod at give nye kompetencer på det sociale område ligesom vi heller ikke støtter forslaget om en fælles regulering af for

mindsteløn og arbejdsmarkedsforhold det klarer medlemslandene og

bedst selv det er helt afgørende at områderne under national kompetence respekteres regeringen ser ikke behov for at tilføre eu nye kompetencer eller gennemføre yderligere traktatændringer det er fuldstændig fundamentalt

at nærhedsprincippet respekteres derfor insisterer vi fra dansk side på at nationale

sociale modeller skal kunne rummes

hvis man kommer videre med

udprægede autonomi regeringen arbejder for at en søjle maksimalt kan bestå af en række overordnede principper

vi må jo heller ikke glemme at der er stor forskel

den indretning af vores arbejdsmarked og sociale modeller som der er i eu der er ikke en

risikerer vi 1 at et dansk velfungerende arbejdsmarked

velfærdsmodel kommer i ubalance og under pres for eksempel gennem nye ufleksible eu standarder 2 at en søjle vil fratage landene ansvaret for at sikre balance i egne offentlige finanser

fortsat gennemføre og implementere de nødvendige reformer herunder også på arbejdsmarkedet og 3 at kommissionen bidrager til yderligere

arbejder målrettet for at revidere forordning otte

eu regler skal tilpasses de aktuelle forhold opleves som fair og rimelige og give den nødvendige plads til nationale systemer og prioriteringer for regeringen er som vi diskuterer i

absolut en vigtig sag og regeringen arbejder målrettet for at gøre danmarks indflydelse gældende så tidligt som muligt

jeg har selv efterhånden ved gentagne lejligheder taget denne sag op både over for kolleger og over for medlemmer af kommissionen det samme gælder statsministeren finansministeren og andre medlemmer af

en social søjle som kommissionen ventes at fremsætte her i løbet af foråret og højst sandsynligt som jeg har fået det oplyst i slutningen af april i tråd med det har jeg jo også i november måned været med til at få vedtaget en fælles nordisk erklæring til kommissionen sammen med mine nordiske kollegaer vi har i erklæringen understreget at de nordiske regeringer ikke ønsker at en søjle skal overføre ny kompetence til eu de nordiske regeringer forstår vigtigheden af social balance og vækst men ønsker respekt for vore forskellige nationale

jeg synes vi har mødt lydhørhed men det er også min klare holdning at der er behov for enorm politisk

deler når jeg har dialog med dem med disse ord håber jeg at

i hvert fald har fået en større grad af viden om hvad regeringens holdning er

regeringen ønsker et europa med vækst og beskæftigelse men vi ønsker ikke at eu skal udvikle sig til en social union vi ønsker ikke at eu skal overtage ansvaret for medlemsstaterne der skal tværtimod være respekt for de enkelte landes måde at indrette deres nationale systemer på og altså også for den danske

til at blive et ord dansk folkeparti forbinder med eu jeg beklager

naturligvis ved at ministeren gør det klart at regeringen ikke

efterfølgende understreger ministeren at regeringen støtter at man kan flytte sig efter job men ikke flytte sig efter velfærdsydelser problemet er imidlertid set med

er jobs at finde i danmark endnu da og i skrivende stund arbejder cirka ethundrede og tyvetusind østeuropæere jo i danmark jeg formoder at de er drevet af lysten til at arbejde

det kan næppe nægtes at adgangen til danske velfærdsydelser uddannelse

su skolegang og et velfungerende sundhedsvæsen nok ikke virker direkte afskrækkende på en østeuropæisk familie sådan som reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed allerede fungerer i dag har den samlede velfærdspakke hvis vi skal kalde

som eu forpligter danmark til at tilbyde alle eu borgere virket som en magnet på borgere fra hele eu

kan ikke se andet for sig end at en yderligere styrkelse af rettighederne for tilvandrende borgere vil accelerere indvandringen ingen kan bebrejde den føromtalte østeuropæiske familie i at pakke sydfrugterne og flytte til danmark når forholdene i hjemlandet er elendige men som jeg også var inde på i min indledende tale så kan danmark efter min mening ikke påtage sig det kolossale ansvar det vitterligt er at stille social sikkerhed til rådighed for hele europa og da slet ikke i en situation hvor sydeuropa er ved at kollapse økonomisk

vi fortsat nu ti år efter finanskrisen ser bekymrende høje ungdomsarbejdsløshedstal i hele eu

er det vigtigt at værne om danske arbejdspladser

vi mener ikke at det er vesteuropas opgave at eksportere velfærdsydelser det er i stedet syd og østeuropas ansvar at føre en økonomisk ansvarlig politik

glæder det mig naturligvis at ministeren forsikrer at den eksisterende kompetencefordeling mellem eu og landene skal respekteres og at der ikke skal flyttes yderligere kompetencer på det sociale område til eu nej det skal der ikke for i forvejen har danmark forpligtet sig meget langt for langt faktisk i sin tale kom ministeren også ind på at der siden den britiske brexitafstemning sidste år har været debat om hvor eu skal bevæge sig hen konklusionen af

den debat viser sig nu i form af et ønske om en styrkelse af eus sociale dimension

det kommer noget bag på mig har man i bruxelles da slet ikke forstået at brexit er kulminationen

utilfredshed med blandt andet arbejdskraftens fri bevægelighed

det hele taget de snærende bånd og stramme forpligtelser som eu medlemskabet indebærer har man i bruxelles da slet ikke opdaget at store dele af europa føler sig trådt under fode af eus ambitioner

et stadig tættere samarbejde tilsyneladende ikke for mit eget vedkommende havde jeg i januar måned fornøjelsen af at deltage i kommissionens konference om den sociale søjle og jeg må tilstå at det var en nærmest en sekterisk oplevelse den opløftede stemning dagen igennem var bestemt ikke forstyrret af refleksioner over hverken brexit eller den efterhånden tydelige eu skepsis rundtomkring i europa man fokuserede udelukkende på den lyksalighed for hele eu projektet som styrkelsen af sociale rettigheder vil medføre det kan simpelt hen ikke være andet end en god idé var den underliggende tone og alle distraherende indvendinger var høfligt efterladt derhjemme for ikke at bryde idyllen jeg forestiller mig at de fleste af eus visioner formentlig er udklækket på samme måde men det skal altså ikke afholde danmark fra

holde hovedet koldt i modsætning til et flertal i folketinget holdt det danske folk heldigvis hovedet helt koldt da der eksempelvis blev holdt folkeafstemning om dansk tilslutning til euroen

afskaffelse af retsforbeholdet men det er jo en helt anden snak

sige at det glæder mig at regeringen holder hovedet koldt nu

håber at denne kulde vil holde ved og ikke vil lade sig påvirke af sekteriske stemninger global opvarmning eller kommissærposter i eu ministeren

i sin tale en del tid på at understrege at områderne under national kompetence skal respekteres og at regeringen ikke ser behov for at tilføre eu nye kompetencer eller gennemføre traktatændringer det er dansk folkeparti naturligvis helt enig i ligesom dansk

dansk folkeparti forventer ikke

og vi noterer at ministeren fremadrettet vil insistere på at den nationale

men i df vil vi arbejde for at der slet ikke skal være nogen social søjle i eu for i df ønsker vi ikke at eu udvikler sig til en social union dansk folkeparti noterer sig ministerens tre bekymringspunkter som vi til fulde deler og nej df vil heller ikke acceptere at vores velfungerende arbejdsmarked og

risiko for at den sociale søjle vil fratage landene ansvaret for egne økonomier og samfund i det hele taget og endelig er det prisværdigt at ministeren også er opmærksom på

venstre liberal alliance og det konservative folkeparti gerne fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen fortsat at arbejde for at sikre at eu ikke

eu ikke udvikler regler der kan underminere den danske velfærds og arbejdsmarkedsmodel dette fremgår klart af regeringsgrundlaget og dette

være regeringens grundindstilling til det forslag til en social søjle som kommissionen ventes at fremsætte i løbet af april derudover vil regeringen i fuld overensstemmelse med sit høringssvar på den offentlige høring som kommissionen har gennemført arbejde aktivt for at sikre at respekten for national kompetence er helt afgørende i definitionen af søjlen og at regeringen ikke støtter ny eu kompetence ændringer i traktaten

nærhedsprincippet fuldt ud respekteres og at den danske arbejdsmarkeds og socialmodel herunder parternes rolle og autonomi skal rummes inden for søjlen folketinget noterer sig at regeringen også i det videre arbejde vil inddrage folketinget som i andre eu sager når der foreligger

fordi han har fået socialdemokratiet med om bord i en udtalelse hvor der står at eu ikke må udvikle sig til en social

holdning til det må jeg sige

jeg har et mere filosofisk spørgsmål til ordføreren

man kan udvikle eu til en social union det tror jeg simpelt hen ikke på men hvis man tror på det det er der mange mennesker der gør hvorfor er det så så forfærdeligt når man nu kigger på at der er to og tyve millioner arbejdsløse i eu

hundrede og tyve millioner mennesker der lever under fattigdomsgrænsen og en hel masse andre kedelige tal om hvor dårligt det står til rent socialt hvorfor ville det så være så forfærdeligt hvis nu sådan

er jo landene selv der skal udvikle deres egne systemer og finde sig til rette på den måde som de nu

med hvad man nu gør i det land og der er det at vi fra dansk

side har svært ved at se at du kan pulje landene sammen og finde de her fælles retningslinjer og regler som får tingene til at gå op i en højere enhed

jeg tror at der er forskellige måder at finde de samme gode resultater på og det er den vej vi skal set med mine øjne

filosofiske spørgsmål

jo betyde at arbejderne i alle de fattige lande ville få flere rettigheder end de har i dag og

åbenbart dansk folkepartis store frygt så hvorfor ville det egentlig være så forfærdeligt hvis eu blev en social union

en naiv drøm det er en forkert vej at gå i forhold til demokrati og selvbestemmelse

at man kan forhindre eu i at blive en social union jeg tror man kommer til at snakke forbi en masse mennesker

derved får større rettigheder i eksempelvis danmark ville jeg da også flytte til danmark hvis jeg var dem men det er jo bare

de pågældende landes problemer løsningen

deres problemer er jo ikke at befolkningen simpelt hen flytter derhen hvor der er jobs og social sikkerhed nej løsningen er at landene bringes til og hjælpes til at udvikle sig selv og skabe deres egne systemer som er velfungerende

beskæftigelse da vi et år senere havde færdiggjort renoveringen af et plejehjem i charlottenlund det kom meget pludseligt på et enkelt år var lønningerne faldet dramatisk og pludselig var der ingen firmaer der ringede og tilbød os arbejde

selv ringe rundt og finde den næste akkord det var nyt men det var ikke noget særsyn for millioner af europæere stod i den samme situation for få uger siden besøgte den konservative eu kommissær marianne thyssen det danske folketing for at præsentere kommissionens tanker

det som sagt afgørende at den danske regering respekterer danmarks særlige stilling på det her område derfor var det også afgørende for os at marianne thyssen meget tydeligt og meget eksplicit understregede at det ikke er kommissionens formål at opbygge en overnational social union det vil vi holde kommissionen fast på og det glæder os at der er bredt flertal for det her synspunkt i folketinget vi ser frem til debatten og

de socialdemokratiske planer her i danmark og

partnerne i de andre nordiske lande er

at overbevise den socialdemokratiske gruppe i europa parlamentet om at indtage et andet standpunkt end det man hidtil har indtaget som jo er meget positivt over for udviklingen af en social union og som

alle andre europæiske lande men jeg er meget enig med min egen partifælle ole christensen som for ganske kort tid siden sagde at han

ligesom jeg lige har sagt at det er ganske betryggende at europa kommissionen har forstået at respekten for de forskellige arbejdsmarkedsmodeller skal i højsædet og at der ikke skal udvikles en overnational social union så jeg

uoverensstemmelse mellem det de danske socialdemokrater siger

er noget mere talstærke i sydeuropa og østeuropa om at det her

og mere langvarigt end de nordeuropæiske lande og derfor har de måske også mere nogle interesser i at rykke lidt tættere sammen og forpligte hinanden

på christiansborg og i europa parlamentet optræder de danske socialdemokrater både som socialdemokrater men også som danskere og som dansker mener jeg ikke at vi har nogen interesse i at der udvikles en fælles europæisk velfærdsmodel eller en fælles

europæisk arbejdsmarkedsmodel men det er da ikke nogen hemmelighed at det er noget der bliver diskuteret internt blandt de europæiske

er betyder det som ordføreren nu står og siger og som man har skrevet under på at socialdemokratiet ikke længere støtter den europæiske fagbevægelses forslag til en social protokol der skal knyttes til traktaten det har ikke noget med en social union at gøre det handler om at sikre at de faglige og sociale rettigheder

den protokol men jeg skal bare høre om det så betyder

er ikke nogen hemmelighed at jeg mener at den måde

de frie markedskræfters rettigheder og

nationalstaternes mulighed for at håndhæve deres egen lovgivning og for at fastholde deres egne kollektive aftaler

der skal ændres og jeg synes selv at noget af det der er lagt frem

den europæiske fagbevægelse støttet af den danske fagbevægelse er noget af det mest

et ændringsforslag i parlamentets udtalelse om de

kan vi så få den store glæde at socialdemokratiet rejser spørgsmålet her i folketingssalen så vi kan kæmpe for at presse en dansk regering til

mere end velkomne til at rejse sagen her i folketinget vi står selvfølgelig ved alt hvad vi har aftalt

vi jo egentlig ikke på det her tidspunkt har set det endelige forslag til en

sociale rettigheder jeg forstår også at på den konference der skulle afslutte høringsfasen blev det klart at kommissionen har modtaget endog rigtig rigtig mange høringssvar hvilket i sig selv er udtryk for områdets bevågenhed

præsentationen af det endelige forslag som jeg forstår det også flyttet lidt så er det selvfølgelig en lidt speciel situation at stå her og diskutere noget som vi reelt ikke kender det endelige udfald

bliver en lille smule mere principiel og generel

jeg synes at vi har meget at være stolte af i europa vi har sikret fred mellem europæiske nationer vi har udviklet velfærdssamfundet vi har frigjort os fra kommunisme vi har skabt kulturel mangfoldighed og ikke mindst har vi skabt fri bevægelighed det er noget som vi i venstre betragter som en gave for danmark og for danskerne

jeg læste at en rapport slog fast at eus indre marked giver et

helt almindeligt lo ægtepar en direkte økonomisk gevinst af det indre marked i form af en årlig merindtægt på mere end tredstusind kroner og dansk industri skønner at en halv million danske arbejdspladser er afhængige af det indre marked tænk også engang på den danske servicesektor hvad skulle den gøre uden de mange gæster der krydser vores grænser hvad med landbruget der i stor stil trækker på udenlandsk arbejdskraft

danske hænder at finde og prøv blot at tænke på de mange danske borgere

i de øvrige medlemsstater de bliver alle sammen

og bliver en ressource for vores samfund

når det er sagt skal vi selvfølgelig ikke være blinde for at der også er udfordringer ved samarbejdet udfordringer som vi skal tage aktivt del i og her er diskussionen om den såkaldte sociale søjle relevant for venstre er det helt klart

skal eu ikke udvikle sig i retning af en social union som jeg nævnte tidligere

en gave fra danmark og for danskerne at vi kan søge derhen hvor der er ledige job

skal det også blive ved med at være det skal ikke være sådan at eu er kendetegnet ved at borgerne søger derhen hvor der er gunstige velfærdsydelser at modtage så venstres holdning

klar og tydelig velfærdsydelser

så vidt muligt forblive i danmark og gå til dem der arbejder og bor og bidrager til det danske samfund i en længere periode i den forbindelse har der jo lige været en forespørgselsdebat her i salen

arbejdsmarkeder derfor skal vi også sørge for at den danske arbejdsmarkedsmodel og parternes rolle og autonomi bevares det synes jeg er en vigtig grundpille

det danske arbejdsmarked

at søjlen ikke forhindrer at danmark også fremover kan gennemføre og implementere nødvendige beskæftigelsesreformer for vi vil ikke stå i en situation hvor vi ikke kan sikre vores fremtidige arbejdsmarked gennem reformer det ser vi i venstre som en helt naturlig del af beskæftigelsespolitikken så vi har altså at gøre med nogle stærke danske interesser og prioriteter

fra kommissionen den danske position er gjort klar for relevante medlemmer af europa parlamentet

udvalgte lande ligesom jeg ved

at ministeren også har givet vores position direkte til kende over for kommissær thyssen og margrethe vestager det håber jeg vil spille positivt ind i det

at se som den endelige præsentation her synes jeg også det er vigtigt at nævne den danske regerings indsats i samarbejde med vores nordiske naboer jeg synes det er tilfredsstillende at der

de nordiske beskæftigelsesministre som gør vores position meget tydelig jeg tror på at vi står stærkere med en sådan fælles stemme venstres grundtanke er at vi skal have et stærkt eu på de områder der betyder noget og hvor vi ikke selv kan løse problemerne derfor skal eu være stærkt når vi taler om sikkerhed

og ikke begrænser landene landene der hvor eu betyder mindre og skal betyde mindre og hvor man skal respektere landenes forskelligheder og det gør sig gældende for landenes arbejdsmarkedsmodeller derfor noterer jeg mig med tilfredshed at regeringen og ministeren aktivt arbejder for at varetage danske interesser og for at undgå at eu udvikler sig til en social union det arbejde tager venstre naturligvis del i eu skal fortsat udvikle sig som et levende og stærkt samarbejde som giver fred vækst og tryghed i europa også når de næste generationer skal fejre

sydeuropæere og andet godtfolk er jo at man må skære i antallet af

i lyset af at de her mennesker kommer til danmark tager en uddannelse og tager hjem igen og så har vi fået lov til at betale regningen

men vi får absolut intet ud af de her

men er ordføreren også indstillet på at søge

den her debat skal handle om at rulle ting tilbage jeg synes den her debat skal handle om

stærkt forankret position her i folketinget

en social søjle hvis det er sådan at vi skal diskutere

tilbagerulning af eventuelle andre

en egentlig forespørgselsdebat om det men jeg vil glæde mig over

i lovgivningen og fortsat står i lovgivningen men på grund af eus regler udbetaler vi jo i øjeblikket børne og ungeydelse til børn som aldrig nogen sinde har sat

har venstres ordfører det på den måde at det egentlig er forkert

eller har ordføreren det sådan at

det er vigtigt at understrege vigtigheden af national

på at omdanne eu til en social union selv om man godt kan få det indtryk når man

men kommissionens erklærede formål med den her sociale søjle er at styrke de økonomiske friheder altså fri bevægelighed for kapital varer arbejdskraft og tjenesteydelser men det er jo lige nøjagtig de regler og de friheder i gåseøjne der har ført til hele problemet med social dumping

den ene pointe i forhold til det og der er absolut intet i kommissionens forslag der modvirker det problem eller giver fagforeningerne og medlemslandene de redskaber der skal til for at bekæmpe social dumping på en effektiv måde det fremgår også ganske klart at et andet overordnet formål er at styrke ømuen altså den økonomiske og monetære union i dybden som kommissionen skriver men det er jo lige nøjagtig den politik der har ført til en hårdhændet og asocial nedskæringspolitik i stort set alle eu lande ikke mindst i de sydeuropæiske lande som grækenland spanien og portugal med fyringer af hundredtusindvis af offentligt ansatte og

er der ikke det mindste lille signal om at denne politik skal ændres tværtimod

derfor er det altså vildledende at fremstille kommissionens forslag

det skulle være et skridt i retning af en social union selv om man så kun tog alle de lyserøde bemærkninger der er i det og vedtog det så ville det på ingen måde løse de udfordringer som kommissionen selv peger på

at der er cirka to og tyve millioner registrerede ledige i eu cirka en hundrede og tyve millioner lever under eus fattigdomsgrænse det er næsten hver fjerde indbygger cirka fem og fyrre millioner har ikke råd til at varme deres hus op eller få mad på bordet og cirka fem og tyve millioner børn er truet af fattigdom eller social udstødelse

fire år gamle men det har næppe ændret sig væsentligt og på det seneste er der kommet tal frem om at millioner af mennesker lever som det der hedder working poor altså at de har et arbejde men

leve af den løn de får så der er sandelig ikke meget at fejre her ved eus tres årsfødselsdag eu har simpelt hen ikke leveret den vare som millioner af eu borgere efterspørger nemlig gode jobs social tryghed og velfærd og det kan eu heller ikke af den simple grund at traktaterne prioriterer nogle andre interesser højere nemlig lige nøjagtig de regler om fri bevægelighed og hård nedskæringspolitik som skaber problemerne så det skal vi ikke have mere af jeg har noteret mig at både regeringen og de foregående ordførere er enige i at afvise kommissionens forsøg på at fratage os selvbestemmelse

helt vitale arbejdsmarkedsforhold og regler om velfærdsydelser

det er udmærket men samtidig

åbner man op for at nogle af kommissionens forslag godt kan støttes og det vil jeg altså advare imod man skal ikke række fanden en lillefinger kommissionens forslag må afvises i sin helhed i stedet skal den danske regering stille et konkret forslag som rent faktisk vil styrke lønmodtagerne fagforeningerne og medlemsstaterne i kampen for at sikre lige vilkår på deres arbejdsmarked og gøre med social dumping det er den europæiske fagbevægelses sammenslutnings forslag fra to tusind og otte om en social protokol der skal knyttes til traktaten hvis det gennemføres bliver det en gang for alle slået fast at de faglige og sociale rettigheder er overordnet reglerne om fri bevægelighed det er det mindste en dansk regering og de partier der er så varme tilhængere af eu kan gøre hvis de vil leve op til de løfter de har givet den danske befolkning om at medlemskabet ikke må påvirke vores overenskomstmodel

til herre mattias tesfaye vil jeg sige at vi

forslaget om en social protokol her i folketingssalen det har vi gjort flere gange og indtil nu er det blevet afvist af socialdemokratiet men det er selvfølgelig værd at lade det komme an på en prøve om der er et hamskifte på vej hvad jeg kun vil hilse meget meget velkommen til slut vil jeg læse et

til vedtagelse på vegne af enhedslisten

folketinget konstaterer at eu kommissionens forslag til en social søjle er et helt uacceptabelt forsøg på at fratage befolkningerne selvbestemmelse over vitale områder som aftalesystemet ansættelsesvilkår løn arbejdstid social sikring og velfærdsydelser herunder pensionsforhold folketinget konstaterer at kommissionens erklærede formål med den sociale søjle er at styrke de økonomiske friheder

det er således vildledende at betegne kommissionens forslag som et skridt i retningen af en social union folketinget pålægger derfor regeringen at stå fast på en klar afvisning af kommissionens forslag i sin helhed og i stedet rejse krav om en social protokol til traktaten som foreslået

søjle af sociale rettigheder fuldstændig helt og aldeles

eu indblanding på det sociale arbejdsmarkedspolitiske område og

indstilling til hvad eu skal beskæftige sig med på det område end herre finn sørensen og den bevægelse som herre finn sørensen repræsenterer

at vi skal have sådan en social protokol hvor eu kan

ønsker at vi en hundrede og ni og halvfjerds der sidder her og formodentlig

en hundrede og fem og halvfjerds idet de fire grønlandske og færøske medlemmer sikkert vil stemme blankt bestemmer hvordan reglerne skal være på det danske arbejdsmarked

ud på nøjagtig det modsatte nemlig at eu regler ikke skal overrule de faglige og sociale rettigheder vi har her i danmark og i alle de andre europæiske lande det er lige nøjagtig det den protokol går ud på så det handler om at eu skal have mulighed for at blande sig mindre at man vil afskære eu domstolen fra at blande sig i konfliktretten sådan som den har gjort og som herre mattias tesfaye også gjorde opmærksom på

skal blande sig i hvem der skal have adgang til velfærdsydelser i danmark at det er noget det danske folketing skal beslutte ligesom vi skal beslutte rammerne

aftalemodel så jeg vil endnu en gang så indtrængende bede

kristensen berth om at læse det forslag og så lige genoverveje om det måske i virkeligheden var noget der ville passe meget godt ind i noget af den retorik som dansk folkeparti

er beskeden for ikke at sige ikke tilstedeværende

at eu skal beskæftige sig med det område i form af eksempelvis en social protokol er efter min mening et problem

handler om er jo

siger meget meget klart og tydeligt at de faglige og sociale rettigheder som de nu er defineret i de enkelte medlemslande ikke af eu det står der ikke noget om

fri bevægelighed så det som

er at spænde ben for et af de instrumenter

de problemer som reglerne om den fri bevægelighed giver os og det er jo så bare sørgeligt at dansk folkepartis modstand mod sociale rettigheder

man modarbejder et helt

rigtig godt forslag fra den europæiske fagbevægelse det er jo ikke

som de selv samme regler har forårsaget det er også derfor vi har kæmpet ihærdigt og stadig væk gør det for at få en ændring af det såkaldte udstationeringsdirektiv

gensikrer konfliktretten i forhold til udstationerede virksomheder

og sådan har vi forskellige forslag til at rette op på de skader som de nuværende eu regler

på ikke bare det danske arbejdsmarked men på det europæiske arbejdsmarked og i forhold til arbejdernes rettigheder

gør om den her meddelelse fra kommissionen som netop handler om at vi samarbejder om

som ikke har til hensigt som ordføreren også fik

præciseret at at undergrave den danske model eller noget som helst i den retning men netop handler om at fremme sociale rettigheder på tværs

netop er at styrke reglerne om fri bevægelighed på bekostning af de sociale rettigheder det sidste tilføjer jeg det er ikke noget kommissionen siger

som styrker vores mulighed for at sikre at udenlandske arbejdere der kommer hertil

arbejder på lige vilkår altså på danske løn og arbejdsvilkår der er ikke så meget som skyggen af et af de forslag der hjælper

jeg kritiserede det fordi det vil styrke ømuen i dybden men ømuen den økonomiske og monetære union og de traktatbestemmelser der er knyttet til den er jo hovedårsagen eller hovedredskabet må man hellere sige hovedårsagen er jo at der er nogle politikere der synes det er interessant at skære ned over for fattige mennesker

lande det var en klar kritik og det er en kritik jeg har af kommissionens forslag plus det forhold hvor vi så er enige med andre partier heldigvis

griber dybt ind i selvbestemmelsesretten på nogle helt helt vitale områder der vedrører

arbejder på at nedbryde samarbejdet og erstatte den frie handel med fri protektionisme det positive midt i alle vanskelighederne er at netop under opbrud har vi en oplagt anledning til at reformere og sætte en ny retning for eu samarbejdet og det skal vi gøre det er samtidig en anledning til at genbekræfte at vi selvfølgelig skal arbejde tæt sammen i europa kritikken af eu

mener jeg er legitime og derfor skal

i den sondring mener liberal alliance at det europæiske samarbejde skal styrkes når det kommer

og til at håndtere migrationspresset omvendt mener vi ikke at eu skal regulere unødigt når det kommer til arbejdsmarkeds skatte og socialpolitik medlemslandenes forskellighed når det kommer til hvordan man indretter arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet skal respekteres og der er store forskelle dermed vil en fælles politik på området også betyde massiv og ret indgribende regulering

insistere på mere ensretning og mere fælles regulering her frygter jeg faktisk vil udhule opbakningen til arbejdskraftens fri bevægelighed og den ønsker vi klart at opretholde i liberal alliance vi skal værne om retten

indrette arbejdsmarkedsforhold løn

som det passer til det enkelte land derfor støtter vi selvfølgelig regeringens arbejde for at modvirke etableringen af den sociale søjle

fru christina egelund også vide at daværende finansminister herre bjarne corydon i svaret på det spørgsmål tilkendegiver at der er et

på østeuropæiske statsborgere i perioden to tusind og fem til

christina egelund tilkendegive om fru christina egelund stadig væk fastholder den betragtning at østeuropæiske statsborgere giver overskud

om jeg fastholder at der findes beregninger som viser at den samlede samfundsøkonomiske påvirkning af at vi har østeuropæiske arbejdere i danmark er positiv

de betragtninger som finansministeriet kommer med trods alt er udtryk for virkeligheden

taget højde for at der var nogle mennesker der kunne have fået job hvis de her østeuropæere ikke havde været i danmark endda under den forudsætning så det reelle tab formentlig er højere end det det undrer mig at fru christina egelund sådan bare desavouerer finansministeriets tal det synes jeg

at oversende de beregninger som jeg har refereret til i forhold til at det samfundsøkonomisk er positivt for danmark at vi har arbejdskraftens fri bevægelighed den her gang skal jeg overholde mit løfte og sende det til spørgeren

for os i alternativet er det fuldstændig afgørende at det ikke kun handler om økonomi

vi faktisk også vægter både miljøet og den sociale dimension rigtig rigtig højt

synes vi det er fornuftigt

er sat gang i det arbejde omkring

hvad er egentlig indholdet i det udspil som kommissionen kom med og som er blevet sendt i høring

etablere blive enige om at der

alle borgere har ikke til de andre lande nej men som borgere

hvor de bor i forhold til lige muligheder for adgang til arbejdsmarkedet retfærdige arbejdsvilkår passende social beskyttelse

hvad er det egentlig vi kan være så uenige i hvad er det vi kan være uenige i når vi siger at det her egentlig

vi skal blive enige om at alle lande skal tilbyde deres borgere det er da fornuftigt det er da rigtig fornuftigt at vi

ser på at et stærkt europæisk samarbejde handler om andet end markedet

klogere på hinandens systemer lære af hinanden det der netop ligger i den her sociale søjle er jo ikke noget med at gå ind

national kompetence

har været en høringsfase i danmark og en række andre har svaret så lad os dog se på det der kommer diskutere indholdet i stedet for med det samme at råbe ulven kommer og nationalstaten holder op med at eksistere i morgen

det gør den ikke det her handler bare om hvordan vi kan sætte nogle rammer op som

at vi som fællesskab kan måle hinanden på nogle sociale faktorer og ikke kun på økonomi og det mener vi faktisk er rigtig

forslag til vedtagelse op på vegne af det radikale venstre og alternativet som lyder

folketinget ønsker et europæisk samarbejde hvor ikke blot de økonomiske rettigheder vægtes højt men også de miljømæssige og sociale rettigheder og mener derfor at arbejdet med en social søjle er et fornuftigt skridt i eus udvikling folketinget konstaterer at kommissionen har lanceret en officiel høring om etableringen af en europæisk søjle for sociale rettigheder og på denne baggrund vil komme med et refleksionspapir

at den europæiske søjle skal se ud folketinget ser frem til en fælles referenceramme

at undersøge de deltagende medlemslandes resultater på det sociale område folketinget ser frem til at se kommissionens udspil

mennesker vi er alle mennesker

hvem har lyst til at kritisere mennesker eller i øvrigt en ordfører

ordføreren dog ikke medgive mig at hvis alle eu borgere

sociale rettigheder især

en risiko for at de lande som har de stærkeste velfærdssystemer vil komme til at modtage flere eu borgere som har behov

i ordførerens sprogbrug som skal betale for de andre mennesker og

om mennesker og nogle skal betale for de mennesker

skal betale sagt med andre ord vil ordføreren ikke medgive mig at det kan betyde at danske skatteborgere bliver endnu hårdere spændt for vognen

ikke etableret europæiske rettigheder som vi skal give til gud og

over grænserne det her er vurderingsredskaber ligesom vi gør det

så jeg synes det er synd at spørgeren på den måde blander flere ting sammen netop den her sociale søjle og så det som en anden ordfører har været inde på som er en social protokol og

jeg også meget gerne vil diskutere men det er altså to forskellige ting og det synes jeg ligesom burde stå lidt klart efterhånden altså at der er noget der hedder en social søjle og

skyggen af bekymring over at kommissionen meget klart lægger op til at ændre på kompetenceforholdene sådan at nogle spørgsmål som i dag er enekompetence for medlemslandene skal overflyttes til eu kompetence

det har været nævnt herfra at det er en lang række helt afgørende spørgsmål for danmark og det har været afgørende spørgsmål for danmark siden diskussionen om medlemskabet og det har vi trods alt været enige om herhjemme så er tingene ikke

som nogle påstod de ville gå fordi eu rent faktisk har blandet sig i stor stil på de områder men nu vil man overføre yderligere kompetence og det

er for eksempel løn det er arbejdstid det er pensionsforhold det er en lang række forhold og ministeriets notat gennemgår jo meget konkret

hører jeg så en masse kritik altså at man overflytter kompetencer jeg har også set det høringssvar ministeriet er kommet med

ikke enig i alle de svar ministeriet giver ligesom jeg også ved at spørgeren

ikke altid er enig når ministerier vurderer om det er national eller eu kompetence vi har en række andre sager hvor det tit bliver diskuteret men jeg synes stadig væk det er fornuftigt at sige til hinanden at alle har ret til et retfærdigt arbejdsmiljø jeg kan ikke se det er at blande sig

at lægge grundlaget for den forhandling der skal være i eu når kommissionen har fået kigget på høringssvar og alt

også de punkter hvor den ikke vil og jeg synes det er en meget nøgtern og præcis beskrivelse den kan man ikke være uenig i det er fakta det er bare at slå op i traktaten og se hvad der står

har skrevet under ikke kan se at der er nogen som helst problemer med henblik på den overførelse af kompetence som kommissionen er

de her kompetencer ligger og der har jeg også

igen må jeg bare pointere at meddelelsen er blevet sendt i høring og så kommer der et udspil det skulle komme her i slutningen af april og så skal jeg da med glæde tage stilling til det igen men lad os nu forholde os til fakta

for mig og for radikale venstre at der

findes økonomiske fremskridt uden sociale fremskridt

sociale fremskridt uden at økonomien er i orden

det fundament som mit parti står på

i danmark hvordan kan det egentlig være at

her i danmark er berettiget

lønniveau men samtidig

muligheder

at de skulle ønske at undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel tværtimod har kommissionen igen og igen

bekræftet at det på ingen måde er intentionen

intet i kommissionens foreløbige

på at kunne sige det

men for mig giver det altså overhovedet ingen mening det er jo lige modsat jeg synes at

meget få ambitioner på vegne af fællesskabet

vores danske model for lovgivning og aftaler på arbejdsmarkedet og i socialpolitikken men jeg synes det er rigtig svært at forstå hvorfor den sociale sikring den tryghed som vi har udviklet med den danske model ikke skulle være noget som vi

på det her område det findes der jo en ramme for og

kommissionen ønsker at udvikle i hvert fald i oplægget

nationalstaterne

og vores egen model

noget udtryk for at det skulle være sådan

undergraver egen lovgivning eller på nogen måde underminerer den danske model

højne niveauerne og deler erfaringerne og ideerne og skubber på undergraver vi så vores egne muligheder

fra grundprincipperne om mere og friere samhandel på tværs af nationale grænser og siden er samarbejdet

vi vel meget ofte populært

kalder globaliseringen det har vi skullet imødegå også i det europæiske samarbejde

det har intensiveret vores alle sammens velstand i europa men det

og en af de udfordringer er jo manglen på social sikkerhed for den europæiske borger når

på tværs af grænser for at arbejde

for eu at samarbejdet er

at få med i de traktater vi er baseret på

vi står på jeg ser kommissionens

for en social søjle en meddelelse som nu er i høring

endda ret forsigtigt skridt i retning af at sikre at

som vi hele tiden har sagt at vi vil gøre nemlig hjælpe hinanden til bedre vilkår

op som radikale venstre også bakker op om og

forurettethed den

vil driste sig til at sætte spørgsmålstegn ved

ikke ønsker at koble økonomi op på de her drømme om

ser ordføreren ikke at en udvikling og styrkelse af de sociale rettigheder for eu borgere med en vis sandsynlighed vil kunne medføre et større dræn af velfærdsydelser fra danmark til

de grundlæggende niveauer i andre lande

sidste ende kommer os til gode hvis de grundlæggende

faktisk også komme danmark til gode så kan vi i højere grad

koncentrere os om at bekæmpe social dumping og det er vi også

jeg ikke nogen som helst trussel tværtimod jeg ser muligheder i at vi i højere grad kan udvikle og højne niveauerne og vores fælles velstand i europa på tværs af landene fordi vores arbejdsmarkeder hænger sammen fordi vores økonomier hænger sammen der kan vi ikke efter min

skille vores økonomi og arbejdsmarked ud og sige at

det behandler vi for os selv

handler eus indre marked jo om den fri bevægelighed for arbejdskraften man kan kun få del i ydelser her i landet hvis man arbejder og betaler skat det synes vi

være en økonomisk gevinst for danmark at melde sig ud af den europæiske union jeg kan love for at jeg

alle europas arbejdere får en fair chance men det betyder ikke at vi støtter en såkaldt social union selv om det begreb i øvrigt kan bruges til til meget forskelligt

lide at fortabe sig i diskussioner om hvorvidt noget nærmest er en social union en social dimension måske en social kontrakt eller hvad

skal vi finde balancen mellem den helt særlige sofistikerede danske model for arbejdsmarkedet og sociale rettigheder til alle lønarbejdere i europa arbejdsmarkederne er blevet internationale og der er brug for at have værktøjer der matcher de udfordringer som det giver det som skal som skal stå klart er at lønarbejdernes rettigheder

før virksomhedernes ret til fri bevægelighed kapitalens frie bevægelighed må ikke ende med bare at være kapitalens frie bevægelighed ned i arbejdsgivernes lommer men svaret er ikke at nationalstaterne krummer sig sammen om sig selv

eu skal respektere landenes forskellige arbejdsmarkedsmodeller

social union

men det det handler om er at

der er brug for at forsvare lønarbejderne og deres faglige organisationer også i eu retten til frie uafhængige slagkraftige fagforeninger hænger nøje sammen med retten til at konflikte for almindelige menneskers forhold gennem kollektive overenskomster vi skal sætte mennesker før virksomhederne

at eu skal have noget mere kompetence på nogle områder som de i dag ikke har kompetence på det drejer sig om løn arbejdstid og pensionsforhold jeg synes at

ministeriet har gennemgået rimelig nøgternt

en overnational social union men til gengæld vil jeg

i eu sammenhæng måske ikke generelt men i hvert fald i eu sammenhæng altid at være langtidsskuffet og grundbekymret

eu er et instrument som vil kunne blive hegnet ind i forhold til at forsvare lønarbejdernes interesser og det mener vi faktisk der er mulighed for i

jo er dem der skal bestemme over løn og arbejdstid og i et vist omfang også over pensionsindbetalinger

og velfærdsydelser det er jo en lang række punkter hvor kommissionen lægger op til at der skal klippes noget mere af vores selvbestemmelsesret enten som fagforeninger eller som medlemslande

er det bekymrende er det noget ordføreren er tilhænger af

er i landene og vigtigheden af at lønarbejderne har adgang til at konflikte for deres interesser men jeg har ikke travlt med i alle mulige sammenhænge altid at skulle finde en eller anden begrundelse for hvorfor

jeg kan konstatere i danmark som i resten af eu at det yderste højre og det yderste venstre har fundet sammen i altid at give både det indre marked og

at der jo var en diskussion

min tale om hvem herre claus kvist

det jeg håbede med talen var sådan set at kunne skabe tryghed for regeringens dagsorden ikke tryghed for den europæiske dagsorden eus dagsorden så jeg tror

herre claus kvist måske bevidst eller ubevidst er kommet til at misforstå det budskab der blev sendt jeg er jo et hundrede procent enig i

at der er en opmærksomhed

og som jo så også har ført til en stor debat i

regeringers side nu må vi jo så afvente og se hvad kommissionen vælger at gøre på baggrund af den høring der har været og så glæder jeg mig

til at diskutere det spørgsmål indgående med folketinget og nu er der

meget klart signal

fra dansk side og dermed også fra regeringens side

vedkommende var en tilsigtet

nogenlunde enige om hvad vi ikke ønsker af fremtiden

ministerens holdning til den sociale dimension som er

tyve million kroner fra danmark til vandrende arbejdstagere og at

vandrende arbejdstagere

et passende niveau for vores sociale forpligtelser

at vi jo for nogle få dage siden havde en langvarig debat her i folketingssalen om et andet vigtigt eu tema

vedrører en del af det som herre claus kvist

for fuldstændighedens skyld tror jeg at jeg vil henvise til den

vi prøver at skabe mere fornuft i de eu regler som som

og i det hele taget en ganske interessant

tilgive mig at jeg har en tendens til at

jeg hører det er nogle gange lidt sjovere at jeg fornemmer

snigende realistisk opfattelse af hvad eus ambitionsniveau handler om

at der er mange europæiske virksomheder og brancher som sætter stor pris

for samhandel som eksisterer det kan vi jo

dog sige at man jo altså også godt

et samarbejde uden en overnational enhed til at skulle

sige diktere regler for samarbejdet

man haft igennem historien og det kan man altså godt have just saying jeg hæfter mig ved

er enig med enhedslisten i forskellige betragtninger men det sker ud fra sådan

gå ind i hele den diskussion

som enhedslisten lagde frem jeg kan bare konstatere

hvis enhedslisten afviser kommissionens

for liberal alliances vedkommende vil

var opbakning til arbejdskraftens fri

enhedslisten lever i den overbevisning

det kan betale sig

have østeuropæisk arbejdskraft med uhindret adgang

tror ikke på ideen om arbejdskraftens fri bevægelighed men vi er selvfølgelig glade for at der er noget der hedder arbejdskraftens bevægelighed men fri bevægelighed betyder at danmark afgiver sin ret til at bestemme hvem der skal komme ind og hvem der skal være her hvor længe og

om mennesker som jeg var inde på og så så kom jeg

alternativet egentlig står for det

det er en sen fredag men jeg arbejder på det for de radikales vedkommende

holdning til hele eu projektet og fremtidsvisionerne om sociale rettigheder og det var nok også hvad jeg havde regnet med vi kan ikke få for meget eu og enhver omkostning

berettiget der bliver jeg nok heller aldrig enig samlet set

spændende debat

for sfs vedkommende at det glæder mig at at sf støtter

finder de områder hvor vi er enige frem for at gå

en stor glæde jeg tror faktisk

nogle meget vigtige spørgsmål som vores regler på arbejdsmarkedet og adgangen til velfærdsydelser så har vi meget forskellige bevæggrunde for at gøre det i hvert fald er der to blokke nemlig den som ordføreren er med i som omfatter en hel masse partier og så enhedslisten

ikke uvæsentligt i den videre debat det jeg bare lige skulle spørge

jeg har sikkert ikke hørt ordentligt efter hvad det

ordføreren fik sat mellem liberal alliance og enhedslisten da ordføreren omtalte liberal alliances synspunkt kom der en eller anden underlig parallel til enhedslisten

han kender forskellen på den sociale søjle som vi diskuterer her altså det udspil til diskussion og høring som er blevet sendt fra kommissionen og så det der hedder